er handels og investeringsministeren

b tre og fyrre hvori der opfordres til at erhvervs og vækstministeren trækker aktstykke nummer en og halvtreds tilbage indledningsvis vil jeg

vegne af erhvervs og vækstministeren sige at han er helt enig i at der skal stilles krav til banken for at kunne få en statsgaranti derfor vil staten stille en række krav

i forbindelse med udstedelse af nye statsgarantier kravene går på sundhedstilstanden i den fusionerende bank for eksempel skal der foreligge en troværdig

likviditetsplan og en holdbar forretningsmodel og finanstilsynet og finansiel stabilitet as skal godkende fusionen ligeledes er det et krav at instituttet ikke betaler udbytte ikke foretager kapitalnedsættelser og ikke igangsætter nye aktieoptionsprogrammer eller andre lignende ordninger til direktionen men i forhold til selve driften af banken er det bankens bestyrelse der fastsætter de overordnede retningslinjer mens den daglige drift overlades til direktionen det er således også den enkelte banks bestyrelse som i sidste ende er ansvarlig over for aktionærerne jeg synes det fortsat er mest hensigtsmæssigt at overlade den nærmere indretning af driften til banken selv jeg kan dog tilføje at i de tilfælde hvor staten har en ejerandel i banken udøver staten sit ejerskab på samme måde som andre aktionærer staten medvirker således blandt andet til valg af bestyrelsen

der regulerer aflønning i den finansielle sektor i august to tusind og ti blev der indgået en bred politisk aftale om forsvarlig aflønning i den finansielle sektor

der skal sikre en forsvarlig udvikling i bankdirektørernes lønninger de banker der har modtaget statsligt kapitalindskud er

underlagt endnu skrappere regulering direktionen må for eksempel ikke iværksætte eller forny aktieoptionsprogrammer tilsvarende forbud vil gælde ved udstedelse af en statsgaranti

endda skrappere end kravene i det tredje kapitalkravsdirektiv for eksempel gælder de danske regler for hele den finansielle sektor inklusive forsikringsselskaberne og pensionsselskaberne hvor de eu retlige regler kun gælder kreditinstitutter og investeringsselskaber i kapitalkravsdirektivet er der endvidere kun krav om at forholdet mellem variabel løn og fast løn for direktionsmedlemmer skal være passende i danmark må den variable løn til direktion og bestyrelse ikke overstige halvtreds procent af den faste løn inklusive pension og for direktion og bestyrelse i finansielle virksomheder som modtager statsstøtte må den variable løndel maksimalt udgøre tyve procent af den faste løn inklusive pension i eu overvejes det at foretage en gennemgang af behovet for justeringer af reglerne for aflønningsområdet kommissær barnier har givet udtryk for at han er åben for at se på om der er behov for yderligere regulering på eu plan

at gøre opmærksom på at eventuelle yderligere supplerende regler i danmark vil stride imod ambitionen om et level playing field for bankerne

eventuelle yderligere stramninger i forhold til aflønning i danmark afslutningsvis vil jeg sige at aktstykke nummer en og halvtreds primært er en modificering af bankpakke iv på baggrund af drøftelser med

kommissionen aktstykket udgør en vigtig brik i

at den samlede fusionsplan for vestjysk bank og aarhus lokalbank kan gennemføres idet det er en afgørende forudsætning for bankerne at de kan få en statsgaranti

der i garantiperioden garantiperioden være forbud mod udbytte tilbagekøbsprogrammer og optionsprogrammer og

så må vi jo notere os at den ansvarlige minister ikke har lyst til at være til stede i salen men sender en vikar som jeg

med nogen rimelighed med få timers varsel

redegøre for detaljerne i det vi debatterer i dag

fordi jeg ikke har respekt for ministeren men fordi jeg har respekt for at når man er kastet ind i en sag med kort varsel kan man selvfølgelig ikke svare på om detaljerne og skal ikke gøre det

jeg håber at ordføreren vil benytte sig af muligheden for at stille skriftlige spørgsmål for jeg mener bestemt at det er

med ministeren så jeg håber at herre frank aaen vil benytte sig af muligheden

ikkefungerende minister sådan hedder det vist

er dybt utilfredsstillende men

stede i salen og da regeringen er et kollegium

som jeg også gør jeg er helt sikker på at erhvervs og vækstministeren ser frem til

og jeg vil også godt begynde med at henvende mig til folketingets formand for jeg synes det er yderst uheldigt at den ansvarlige ressortminister ikke er til stede ved behandlingen af det her principielle og meget vigtige forslag jeg bliver nødt til at sige at det ikke er ordentligt i forhold til

må have så meget ærlighed i tingene at vi erkender at det meget uopsættelige møde ministeren åbenbart har er et som vi andre

har kunnet løbe fra for få minutter siden

førstebehandlingen af et beslutningsforslag som der er indkaldt

med det pågældende ressortministerium derfor synes jeg ikke at det er respekt for folketingets arbejde og jeg synes ikke at det er rimelige vilkår man giver folketingets medlemmer uanset om de er fra oppositionen eller er en del af

sig gerne tillade mig at stille det spørgsmål til folketingets formand om det på den baggrund

jeg noterer mig hvad der kommer af bemærkninger og så vil jeg selvfølgelig efterfølgende henvende mig til den pågældende minister

notam jeg havde vel i og for sig heller ikke ventet andet svar og jeg anerkender at formanden næppe heller i situationen kan give andet svar men jeg opfatter det her som en lidt alvorlig situation

at formanden er klar over når et medlem som jeg begynder min tale med

jeg forventer derfor også at min indledning her bliver fulgt op og at jeg også får en respons på det fra folketingets formand der bliver nikket og det siger

jo er ejendommeligt at

regeringens parlamentariske grundlag

fremsætter et sådant forslag som standser sagsbehandlingen af et aktstykke i folketingets finansudvalg vedrørende en meget vigtig sag i den danske finansielle sektor som har at gøre med en konkret

jeg skal gøre den bemærkning at

observerede jeg ikke at vk regeringens parlamentariske grundlag agerede på den måde men det er åbenbart noget man kan leve med og acceptere fra den nuværende regerings side oven i købet i et så vigtigt og væsentligt forslag som det vi her

at man midt i finansudvalgets behandling af et aktstykke på baggrund af en lovgivning der er vedtaget og en bankpakke

jeg anerkender at folketingets forretningsorden giver hjemmel til det men det er meget atypisk og utraditionelt og det er bestemt generende i forhold til den sag det vedrører

kredsen bag finansiel stabilitet her i landet det er vigtigt for os alle sammen for virksomhederne arbejdspladserne og vores

virksomheders indtjeningsevne at der er gode finansieringsmuligheder

stabilitet i den finansielle sektor derfor er vi i den finanskrisesituation som vi er i her i landet og internationalt

kreditinstitutioner som kommer i vanskeligheder det er i vores alle sammens interesse for ellers risikerer vi nogle dominoeffekter som får uoverskuelige konsekvenser venstre er derfor ikke indstillet på at medvirke til gennemførelsen af det her beslutningsforslag og vi opfordrer til at vi snarest muligt igen får gang i sagsbehandlingen af aktstykket i folketingets finansudvalg og jeg vil gerne bede den fungerende minister på området om at komme

og helt klart og utvetydigt

om statsgarantier

for og imod og hvem der mener hvad i stedet for at sagen forleden dag

kørt igennem bag lukkede døre i finansudvalget

forretningsorden hjemler mulighed for den proces vi her er vidner til

ganske enkelt forkert

jeg synes det er hyklerisk

i enhedslisten fordi man ikke er med i kredsen der vil sikre finansiel stabilitet her i landet i den grad benytter sig af en hjemmel i forretningsordenen til at stikke en kæp i hjulet i forhold til

medvirke til at sikre en højere grad af finansiel stabilitet herre frank aaens snak om hykleri i forhold til sagen her og dens behandling er jo det rene

vi andre som har været

i forhandlingerne kunne være her til mødet og hvis det er udtryk for forhaling og

at man over halvanden dag behandler nogle seriøse og alvorlige spørgsmål i det pågældende ressortministerium

for halvtreds milliard kroner

at man ikke må lave udbyttebetaling eller eller

omfang vi taler om med halvtreds milliard kroner

langt højere grad 1 bør gå ind i at diskutere

kræve af de banker der får hjælp og 2

at vedtage bankpakke efter bankpakke jeg ved ikke om

er hjemmel i forretningsordenen til den behandling vi her er i gang med men jeg undrer mig bestemt over at enhedslisten som parlamentarisk grundlag for regeringen i den grad vil være med til at trække en for regeringen så vigtig sag i langdrag

over men det er jo enhedslistens og regeringens problem vi har jo behandlet en række bankpakker og

at holde hånden under den finansielle sektor her i landet i en situation hvor en global finanskrise naturligvis også rammer danmark det begyndte den tidligere vk regering

det tror vi er fornuftigt i forhold til at sikre mest mulig stabilitet i almindelige danskeres hverdag og økonomi og vi tror også det er bedst for eksporten valutaindtjeningen og

og påpege at socialdemokraterne til fulde føler sig dækket af det substantielle det substantielle indhold af ministerens udmærkede redegørelse jeg synes jeg blot vil understrege at der her er tale om en bred forligskreds som er enige om principper og også at staten jo selvfølgelig har lod og del i en banksammenhæng og i den sammenhæng kan

staten udøve sit ejerskab på samme måde som alle andre aktionærer altså ved at udpege

enhedslisten benytter sig af de muligheder man har parlamentarisk for at bringe en substantiel debat

er helt rimeligt og helt fair

også bare glad for at vi er i stand til at kunne gennemføre denne behandling hurtigt og effektivt således at det

ikke obstruerer det arbejde der er i forhold til det konkrete aktstykke derfor synes jeg faktisk også at den tilgang som enhedslisten har trods alt fortjener ros fordi man er

men sætter selvfølgelig pris på at der er en debat om dette

det der lige er sket ovre i erhvervs og vækstministeriet er at man har forhandlet

vistnok kalder noget andet for at undgå at der kommer

er det ikke snart på tide at folketinget får en debat om den samlede udvikling i finanssektoren

i forbindelse med en redning af finanssektoren i stedet for at vi bare

ene aktstykke og her kan vi se

før det næste er

og hvad staten kan gøre i stedet for at det hele

og det kan godt være at det ikke er det rigtige i forhold til det dernæst er det fuldstændig korrekt at der netop i

sikre en øget eksport det er således at de danske virksomheder er

det gør det ganske enkelt vanskeligt at sikre at

danske virksomheder kan eksportere og det medfører at der vil være mindre beskæftigelse og mindre afsætning det kan vi ikke være interesseret i og derfor er det ganske enkelt sådan at ansvarlige partier må handle jeg forstår udmærket godt den position enhedslisten har valgt at tage

og jeg har også stor respekt for at man vil agere vagthund

også gerne understrege men jeg må også sige at vi uagtet hvad

er en bred forligskreds

til at overtage fallerede ejendomsprojekter

det er et milliard kroner

til behandling i folketinget

og en samlet lovgivning i stedet for at

blandt andet går ind og hjælper på nogle områder omkring landbruget der gør man det at man flytter nogle nogle landbrug som

og over i et privat oprettet finansieringsselskab

de altså ikke længere være på afviklingskurs men på en udviklingskurs

i den nyligt fremsatte pakke men det synes jeg sådan set

i folketinget at diskutere nogle af de forskellige vilkår som er gældende for den finansielle sektor her i danmark

en debat af slagsen og vi har haft flere tidligere blandt andet i forbindelse med de lovforslag som har været undervejs

enhedslisten har så i dag fremsat beslutningsforslag om at få trukket et aktstykke tilbage

der gør så specielt meget ondt nogen steder jeg har også noteret mig

erhvervs og vækstministeren til at trække aktstykket tilbage man har ikke

pålægger regeringen så

forslaget fra enhedslisten og det vil jeg selvfølgelig gerne kvittere for for det

for en gangs skyld ikke noget der er ultimativt men jeg synes også at andre ordførere før mig har forklaret

sagskompleks som ligger bag

vi i danmark frygtelig gerne vil have at der skal være en stor troværdighed omkring den politik der føres i danmark inden for

både under den forrige regering og den nuværende regering

har været på på bagvognen har jo så været enhedslisten

det her til til behandling i folketinget

udstille sin egen manglende indflydelse jeg synes jo faktisk at det her beslutningsforslag

hvor skidt det kan gå når et parti bevidst vælger at stå uden for indflydelse når man vælger at lægge sig i hængekøjen når man vælger ikke

arbejdspladser for mange offentlige arbejdspladser

lånefaciliteter og en sikring af at der i danmark er

sund basiskapital til den danske erhvervssektor det er nogle ting som er helt grundlæggende for dansk folkeparti og det er noget som vi synes det er utrolig vigtigt at vi har fokus på det er også noget som den nuværende regering har valgt at fortsætte set i forhold til den politik der blev ført under den tidligere regering og det

de demokratiske spilleregler som vi har i folketinget men vi andre har så til

også lov til at sige nej tak til tilbuddet og nej tak til beslutningsforslaget og det er det som vi gør fra

der er gennemført ikke har løst krisen der er stadig væk problemer i udkantsdanmark for eksempel med at låne til at kunne udvikle erhverv og der er stadig væk det ene bankkrak efter det andet

måske er reddet er nogle bankaktionærer i danske bank og andre af de store banker som også var på vej til at

lide skibbrud men som altså blev reddet af staten og dermed fik aktionærerne kursstigninger er det ikke rigtigt

at når man nu så foreslår endnu en gang at spænde et sikkerhedsnet ud under banker og vi så samtidig ser at bankdirektørernes lønninger eksploderer

danske banker har lov til at honorere deres medarbejdere som de har lyst til men samtidig har vi

er nogle steder hvor det her med bonusser og

med optionsrettigheder på aktier for ledere i

kreditinstitutter og det med med ublu

bonusordninger og så videre mener vi

er helt fair og legitimt at gå ind og se på men decideret aflønning af af folk der er ansat i private kommercielle banker er ikke noget som dansk folkeparti synes at man på nogen måde har legitim ret til at gå ind og

at der er nogle banker som giver alt for høje lønninger og vi kan også se at der er nogle bankdirektører som har fået nogle lønforhøjelser som simpelt hen er uanstændige men vi er nødt til at holde fast i at der også

privat sektor det er kommercielle virksomheder hvor er en bestyrelse som beslutter hvad de vil give deres ledere

i aktionærkredsen og i det hele taget drejer drejer det sig jo om

det ene krav efter det andet og lave dem om med kort varsel

man åbenbart tilbageholdende jeg forstår ikke hvorfor man ikke går ind når man nu har chancen i forbindelse med at lave bankgaranti og en vedtagelse

der har kørt en bank ud i fallit så den derfor bliver overtaget af staten

at den ledelse der har vist at den ikke evner at drive en bank uden at den går ned og nu bliver reddet af staten så fortsætter

sætter overliggeren i forhold forhold til

en stabil finanssektor i danmark

kompromiser det erkender vi blankt men jeg synes også det er vigtigt at pointere at overliggeren altså skal sættes efter at vi har en utrolig stor interesse i at sikre at vores små og mellemstore

muligheder for at overleve på et internationalt marked vi har mange virksomheder som ikke kan få fornyet deres kassekredit vi har mange virksomheder som har svært ved at finde penge til at produktudvikle deres varer simpelt hen fordi basisindtjeningen er for lille og de er udsat for et stort

fra andre landes leverandør

de private virksomheder man man kerer sig kun om de private virksomheder når det drejer sig om

tage penge fra dem fordi man skal bruge dem til andre ting men vi andre påtager os ansvaret og det synes jeg også at enhedslisten skulle

holdning til det her beslutningsforslag vi har lavet en

redningspakke for vestjysk bank og

lokalbank som gør at de to banker fusionerer

statsgarantier til dem begge to og den nye fusion

stillet en lang række krav både til

hvad man kan give af for eksempel aktieoptioner til til ledelsen

statsgarantien udløber om fem år vi har altså stillet en masse krav og derfor kan vi

støtte enhedslistens forslag om at

vi synes det er en fornuftig løsning

mener om indholdet i vores beslutningsforslag

vil jeg stille det som et spørgsmål beslutningsforslaget går ud på at man skal trække det tilbage for at komme med et nyt forslag hvor man siger 1 en bank som staten redder skal ledes efter samfundsnyttige principper 2 den ledelse

i fallit må ikke fortsætte og 3 der skal være et loft over bankdirektørernes lønninger altså samfundsnytte ny ledelse

radikale venstre ind for de principper når

tabt en masse penge på det hvis de her banker

kan forstå at ministeren også har redegjort for at der jo

de aftaler vi har ligger at man kan

der bliver reddet af staten skal drives efter samfundsnyttige principper

krav til ledelse krav til hvilke principper en bank styres efter og krav til at man ikke har de der afsindige lønstigninger det må man da kunne

statsgaranti og med aktstykke en og halvtreds stilles der netop også en række krav

til bankens fremtidige drift i perioden for statsgaranti vil der for eksempel være et forbud mod at direktionen og bestyrelsen modtager udbytte ligesom der heller ikke må foretages nye aktieoptionsprogrammer eller tilbagekøbsprogrammer

er meget enige i at direktionen ikke skal aflønnes uhensigtsmæssigt derfor er vi glade for at der allerede eksisterer strengere begrænsninger for aflønning af direktion og bestyrelse i banker der modtager statsstøtte vi afventer europa kommissionens arbejde vedrørende regler for aflønning i den finansielle sektor før

yderligere stramninger for de danske pengeinstitutter vi synes det er en rimelig fornuftig rækkefølge

men på baggrund af ovenstående og som

jeg tænker ikke på optioner det er meget fint at man har droppet dem

for et par dage siden i berlingske tidende at redaktøren for økonomisk ugebrev

en egentlig statsbank så den kunne gå ind og

en mulighed men det jeg egentlig allerhelst

var at enhedslisten havde været med i vores forhandlinger

havde været en del af forligskredsen det er på mange måder ærgerligt at at vi ikke

det samme samfund vi lever i det er de samme udfordringer vi har og vi er lige afhængige af de virksomheder

på vegne af enhedslisten og som vi også

fuldstændig urimeligt og min opfordring skal også være at de kunder der er i bankerne begynder at stille kritiske spørgsmål

jeg først lige sige at hvis alle partier

bag lukkede døre først ovre i ministeriet og bagefter i finansudvalget uden en åben debat

med i så alene af den grund er det en god ting at der et parti der ikke er med

man også lige huske historikken forligskredsen

omkring udstedelsen af garantier

vi synes ikke at skatteyderne

en regning på flere tusinde milliarder kroner uden at

men sådan blev forligskredsen altså dannet den er sf så

men at skælde os ud for ikke at være med i et forlig der startede på den måde

skældud er det bestemt ikke og jeg sætter også pris på at vi får debatten

det er et alvorligt problem at vi på den ene side forsøger at genoprette tilliden til den finansielle sektor og på den anden side stadig væk kan se

frank aaen forstår at det lyder helt anderledes når jeg skælder ud end den

det beslutningsforslag om at fjerne aktstykket

at staten kan redde nogle af de penge helst de fleste og helst alle som staten

de to der fusionerer mere levedygtige end de var forinden at få en ny individuel statsgaranti til erstatning for de gamle statsgarantier

en måde hvorpå staten kan optræde som

når man nu har lånt nogle penge ud skal man sørge for at få dem hjem igen til gavn for de skatteydere som har dem ude at svømme derfor er det

det skyldes også at vi er uenige med enhedslisten som mener at banker

laves strikse krav til aflønning af bestemte medarbejdere vi tror fortsat på

er at ejerne bestemmer det i så høj grad som muligt vi tror ikke på at man får bedre ledere i dansk erhvervsliv ved at christiansborg bestemmer deres lønninger vi mener at netop i en situation hvor staten har penge ud

forskellige banker er det vigtigt at der er de bedst mulige ledere derude og de skal kunne rekrutteres

de kræver af en bestyrelse der agerer på vegne af nogle ejere som har alle interesser i at

og lønsomt så vi stemmer imod beslutningsforslaget fra

erkende at der er meget meget langt fra de store annoncer i dagbladene og liberal alliances normale tilgang til at markedet skal bestemme det hele og så til det der foregår her hvor staten skyder milliardgarantier af sted ad libitum og hvor vi altså i dag kommer til at stå i at staten faktisk ejer en bank eller i hvert fald har aktiemajoriteten i den pågældende bank så når herre ole birk olesen siger at det er ejerne der skal bestemme

ejerne jo er her skal vi så ikke stille krav til hvordan den bank skal ledes

skal vi ikke stille krav om at den ledelse

på er liberal alliance i

når vi nu er ejerne

aktstykket handler om at der er

præcise tal x antal milliarder og millioner ude

det tal bliver ikke større med det aktstykke aktstykket sikrer at en fusioneret bank

i individuel statsgaranti som de to banker før fusionen allerede har i dag

kommer der ikke flere penge ud her og som sagt handler det om at optræde som en rationel kreditor

staten som medejer af bankerne

som medejer har en interesse i at banken drives bedst muligt og banken drives ikke bedst muligt hvis man fastsætter et lønniveau der er under det niveau som skal til for at rekruttere

aktiemajoriteten i en bank så skal staten også tage ansvar som ejer det er jo

at ejerne skal tage ansvar og

og ikke bare passive ejere

i det her aktstykke hvor er det der bliver stillet nogle krav til hvordan banken skal ledes fremover hvor er kravet om at en uduelig ledelse skal smides på porten og hvor er kravet om at ejerne også skal bestemme lønnen

den skal være høj det gør man sikkert i liberal alliance

bestemme lønniveauet for bankdirektørerne det står der ikke noget om

jeg synes helt ærligt at når nu liberal alliance er kommet

kunne man måske godt udvise lidt mere ansvarlighed over for banken og som ansvarlige ledere stille nogle krav i stedet for bare at sige at

at der skulle stilles nogle andre krav men der er vi bare ikke enige i de krav ikke for nuværende

vi for eksempel for nogle uger siden diskuterede vilkårene

er forskellen på den direktør som vi skal have til at

der er jo krav til direktører i virksomheder de krav stilles af ejerne kravet er at direktøren skal lede virksomheden bedst muligt så ejerne kan få det størst mulige afkast

hvert fald det typiske krav i private virksomheder de krav som handler om hvad

skal gøre for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet hvis det er dem

kan sammenligne på den måde det

nærmest som at sammenligne æbler og bananer det her måske kan spørgeren komme lidt mere ind

det er helt ok så vi prøver igen æbler og bananer

vi enige om det

banker får offentlig støtte og det er vel helt ok at

rette de fejl som er årsagen til at de er nødt til at komme og bede om offentlig støtte

der skal de stå til rådighed der skal de opføre sig

det er vel ikke rimeligt at sige at den ene slags mennesker er en slags overmennesker og de skal nok selv finde ud af at

slags undermennesker og dem skal vi piske og

jeg ved ikke hvor mange hundrede tusinde siders vejledning

liberal alliance ser på den ene slags mennesker og

ens i den måde de agerer

fange den altså ude i bankerne

jo en ledelse som har nogle incitamenter der er nogle naturlige incitamenter til at den ledelse skal drive banken bedst muligt

det er den måde man bevarer sit job på det er den måde man gør sig fortjent

og eventuelt til en højere løn så de incitamenter er sådan set til stede derude det betyder ikke at verden er perfekt det betyder ikke at banker altid ledes som de burde have været ledet

nedenom og hjem hvis ikke politikerne er alt for rundhåndede

så nogle modsatrettede incitamenter der er det incitament at

alle sammen godt kan lide at holde fri derfor sætter vi pris på vores fritid

hvis man kan få sine penge uden at skulle stå ordentligt til rådighed for arbejdsmarkedet frygter vi

regeringen i forskellige sammenhænge på grund af ministrenes travlhed og gøren for danmark

stærkt problematisk i i så vigtig en sag som den her

at gøre med den minister som sidder her og som er aldeles fremragende

god repræsentant for regeringen

har deltaget i et fælles møde

en besked til ministeren om at i sådanne sager må man gøre sit yderste for at kunne komme og repræsentere regeringen i de debatter der er i folketinget

godt bytte og være fleksibel mulige andre ting her er vi bare i en speciel situation nå tilbage til selve forslaget om at trække aktstykket tilbage det kan vi under ingen omstændigheder støtte den politiske aftale som

folkeparti er en del af er til gavn for det

for virksomhederne til gavn for investeringerne til gavn for arbejdspladserne i danmark for man må forstå det sådan at bankerne og den finansielle sektor i danmark jo er

i hele vores økonomiske system

være han har brug for en investering i nogle redskaber og i sin virksomhed for at have noget likviditet

ansætter han ikke en eller to ny tømrere

den mellemstore virksomhed med fem og halvfjerds ansatte

som står over for at skulle udvide sit kapitalapparat nogle nye maskiner

nogle flere mennesker og eksportere nogle flere varer

derfor er det vigtigt at vi sikrer en ramme

bankerne netto mere til staten end

vi giver som som lånekapital og statsgarantier så derfor gør vi det her for at sikre at en ramme

derfor vil vi under ingen omstændigheder være med til at trække aktstykket tilbage og derfor står vi også ved alle de aftaler vi har indgået både da vi var

omkring den finansielle sektor så vi siger nej til

omordnes vi går ind for at vi selvfølgelig skal have en velfungerende finanssektor den skal bare drives efter nogle andre principper

mere indstillet på bare at fortsætte som

at hvor der behandles statsgarantier der kan løbe op i et tab på halvtreds milliard kroner

er det ikke grundlæggende dybt forkert at det er noget der forhandles lukkede døre

bag lukkede døre i finansudvalget

konservative folkeparti kunne overveje

og at tingene må lægges ned i folketingssalen når det drejer sig om noget så vigtigt som finanssektoren

og derfor mener jeg også at alle aftaler skal drøftes i folketingssalen når det handler om

ændringer hvis det handler om økonomi og egentlig sådan

ud fra nogle principper som er vedtaget lovmæssigt eller ved bekendtgørelser

den økonomiske drøftelse der er det synes jeg ikke skal eksponeres i folketingssalen men det er klart

ligger til grund for de beslutninger der så bliver implementeret

for størst mulig åbenhed om beslutningen

er konsekvensen af det ene og af det andet

ikke blev færdiggjort i går aftes men først her til morgen

jeg aner ikke hvad uenighederne gik ud på dem der hører på den her debat aner ikke hvad uenighederne gik ud på fordi man tog drøftelsen bag lukkede døre og fordi der er lagt op til at det igen skal vedtages endeligt i folketinget bag lukkede døre

ikke på tide at det konservative folkeparti kræver af sine parter i forligskredsen

så offentligheden har mulighed for at tage stilling til om man synes det er et godt resultat er nået frem til eller et dårligt resultat i stedet for som

partier på nær enhedslisten og det er jo fair nok at enhedslisten har valgt

har valgt at gå sammen om forskellige bankpakker og forskellige

på det finansielle område der repræsenterer man jo så de vælgere som har valgt

i princippet er jeg altid for størst mulig åbenhed

praksis men det er klart at der kan være økonomiske sager som er så følsomme at de ikke kan komme ud i det åbne rum det kan influere aktiekurser obligationsudstedelser og så videre

så store virkninger at man ikke skal diskutere det åbent og så må man tage det i de lukkede rum men selvfølgelig ud fra nogle principper som er eksponeret og som er vedtaget i folketinget

ordfører har vi hørt før mange gange før

dato på var i to tusind og tre

sagde at det var nødvendigt at gennemføre forhandlingerne om olieaftalen

kinney møller bag lukkede døre af hensyn til børskurser af hensyn til forretningshemmeligheder af hensyn til hvad ved jeg

bag lukkede døre uden inddragelse af folketinget og det har indtil videre kostet den danske stat fem og halvfjerds milliard kroner i tabte indtægter fra nordsøolien det viser lidt om hvor galt man kan komme af sted med det princip at ting af hensyn til børskurser skal holdes bag lukkede døre når det drejer sig om statens økonomi

og afgøres i et lukket møde i finansudvalget oppe på anden sal så er det noget der skal i folketingssalen og debatteres det burde være indlysende for enhver

tilskuere til i dag er der ingen der ved hvor mange bankpakker vi i virkeligheden har vedtaget

hvert fald ikke opnå enighed om nummereringen er det nummer seks nummer syv nummer 8 det er jo en helt stribe af bankpakker der er blevet lavet det er godkendelse af milliardgarantier der er sendt til finansudvalget det er staten der nu overtager en af landets største banker det er banker der får gratis bemærk gratis lånemuligheder i nationalbanken det er milliarder af kroner der leges med redningspakkerne er kommet og kommer åbenbart i en lind strøm

er det måske det bedste udtryk for at den forrige pakke ikke virkede

det er derfor det er en meget uheldig udvikling man

den ene bankpakke afløse den

til halvtreds milliard kroner

vækstministeriet og forhandlet

femten milliard kroner til at overtage fallerede ejendomsprojekter ja måske mere som der står

hvert fald det drøftelserne åbenbart gik på i går aftes men vi ved ikke hvad der kom ud af det

ikke helt præcist men man har åbenbart lavet en mekanisme der gør at andre banker

kan komme susende med deres dårlige lån og deres fallerede

om en bankpakke altså den der lige er blevet

med en milliardelastik fordi ingen ved hvor mange penge den kommer til at

er en rigtig god ting og det skal ikke have nogen knubbede ord mener jeg ikke fra nogen her i salen at det der foregår bag lukkede døre i hvert fald glimtvis kommer frem i en åben debat her

må stoppe hvis det er sådan at staten skal redde banker

må der stilles krav og det er det vi har gjort med det beslutningsforslag i dag som jeg ikke forstår at man ikke bare kan støtte

vi skal ikke bare pumpe aktiekursen op som det hidtil er sket

direktørlønninger vi ser udbetalt i i bankerne det er fuldstændig rimelige krav men

for skatteydernes pengekasse

det som enhedslisten gav udtryk for

reddet en lang række spekulanter for offentlige midler

vistnok være ret koldblodig for at sige at der er styr på tingene når vi ved at før vi er færdige med at vedtage den ene bankpakke er man på vej med den næste og på vej med den næste igen i øjeblikket behandles tre bankpakker sideløbende fordi de andre ikke har virket

der hele tiden er nye krav om at støtte branchen og så påstår der er styr på det det forstår jeg ikke en brik af

det med spekulation det er op til alle partier om de synes at nogle spekulanter er gode og nogle er dårlige

tager gevinsten når der er gevinst og de tager tabet når der er tab men det princip er jo sat ud af kraft spekulanterne der fik gevinst

blev reddet af staten det

jo god til det her med at tale en rød malkeko baglæns ud af en frodig kløvermark

i to tusind og otte hvor den globale finanskrise

alle ministeriernes budgetter

er kommet rigtig godt igennem den globale

finanssektoren er da bestemt ikke et godt eksempel på at vi er kommet godt gennem krisen vi bliver ved med at vedtage den ene bankpakke efter den anden jeg jeg forstår slet ikke hvad

løber med gevinsten det synes vi så er noget skidt når de kan komme af sted med det men så burde de vel også tage tabet når der er tab

velfungerende bankvæsen

der har været på dagsordenen her nemlig at redde spekulanter har enhedslisten sagt fra fra

første dag og jeg vil også sige at det undrer mig

der skal stilles krav til

jeg har selvfølgelig noteret mig den kritik der har været fremført

erhvervs og vækstministeren har benyttet sig af sin mulighed for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

også i fremtiden vil være en fornuftig og effektiv eksekvering af de sager der behandles i arbejdsretten der opleves et problem med at samle det fornødne antal ordinære dommere og suppleanter i forbindelse med de enkelte hovedforhandlinger i arbejdsretten det er på den baggrund at hovedorganisationerne har foreslået at ændre sammensætningen af arbejdsretten det er forventningen at det vil sikre fortsat korte sagsbehandlingstider i arbejdsretten

lovforslaget går konkret ud på at øge antallet af suppleanter i arbejdsretten der udpeges af hovedorganisationerne jeg konstaterer at er generel tilslutning til lovforslaget fra høringsparterne jeg har også noteret mig at kristelig fagbevægelse i forbindelse med lovforslag nummer l halvfems har en bemærkning om at de oplever en forskelsbehandling

der står uden for lo ftf ac og ledernes hovedorganisation

selv om de har indgået overenskomster på arbejdsmarkedet som behandles i arbejdsretten derfor foreslår de at der bør være en yderligere gruppe hvor de øvrige faglige organisationer med overenskomster som gør brug af arbejdsretten får rettighed til at indstille dommere og suppleanter jeg ser

vurderer at de tidligere nævnte hovedorganisationer fortsat er arbejdsrettens hovedgrupper samt at dommere og suppleanter fra de nævnte grupper er fastlagt efter antallet af sager i arbejdsretten og ikke efter antallet af medlemmer i de respektive organisationer i venstre har vi noteret

samtidig er vi opmærksomme på kristelig fagbevægelses pointe vi ser frem til at undersøge det nærmere

mellem arbejdsgivere og lønmodtagere løses hurtigt smidigt og effektivt i arbejdsretten så når arbejdsgivernes og lønmodtagernes

mener at det er nødvendigt at øge antallet af suppleanter med op til ti personer

da sf ikke kan være til stede i dag skal jeg hilse og sige at de

er et af de lovforslag det går rimelig hurtigt med

sådan set nok er enige om at det er en god ting at udvide

det er altid et problem når der er interessekonflikter og

inde over og så er det jo urimeligt at man aflyser

at kredsen af suppleanter bliver udvidet

sagtens følge venstres ordførers ønske om at se på om der er andre organisationer der skal ind over

med suppleanter eller ind i

urimeligt at der er andre organisationer der også

hurtig smidig og effektiv behandling

til fordel for arbejdsgiveren men alligevel stemmer vi for det her

give en lille kommentar til kristelig

anerkender de grundlæggende regler på arbejdsmarkedet for eksempel arbejdernes ret til at

nedlægge arbejdet hvordan pokker vil man så påberåbe sig retten til at være en del af konfliktløsningssystemet samtidig det er ganske uforståeligt men det må vi prøve at tage en snak med dem om i hvert fald støtter vi

og dansk folkepartis bemærkning om at

om der kan findes en løsning på det det vil vi diskutere i

behandling af sagerne i arbejdsretten og det må siges at være det vigtigste for os konservative

helt afgørende for den danske model og det danske arbejdsmarked at tvistløsningen på det arbejdsretlige område er effektiv og det skal den også vedblive at være i fremtiden det

i danmark som har rettet henvendelse til beskæftigelsesministeren og forklaret problemet med at samle det nødvendige antal ordinære dommere og dommersuppleanter og vanskeligheden lader til at være opstået som følge af en strukturændring hvor

også større advokatkontorer bliver udelukket fra

suppleanter på baggrund af interessekonflikter og habilitetsspørgsmål mellem klient og advokat det er jo egentlig en helt fair problemstilling og derfor kan konservative som udgangspunkt bakke op om lovforslaget

til vanskeligheden ved at finde dommere og suppleanter eller om det også kan hænge sammen med de selv samme udpegedes eventuelle bijob og så kan vi bakke op om venstres

ytringsfriheden i danmark

det man appellerer til hvis man vil have kristelig fagforening til at være en del af det fagretslige system og det synes jeg

juhl lægger i sit indlæg og derfor

de vil gerne være en del af et konfliktløsningssystem hvor vi har de grundlæggende rettigheder og hvor de parter der er en del af arbejdsretten

anerkender at de grundlæggende rettigheder findes og at konfliktløsning skal ske ud fra de

jo lige præcis sammenlignes

en civil domstol havde en række dommere der

ingen jo acceptere sådan

til lovforslaget det er jo altså et lille udramatisk lovforslag af mere teknisk karakter fordi

udvide antallet af dommere til

og som ikke forsinkes i sit arbejde så lyttede jeg mig til at

mere principielle diskussioner omkring arbejdsrettens indretning og

andre lejligheder lovforslaget her handler om at vi fra folketingets side sikrer at arbejdsretten kan fungere og arbejde og det tror jeg vi

forhandlingen er åbnet fru ulla tørnæs som ordfører for venstre

i venstre er vi imod de ændringer af den dagpengereform som blev aftalt imellem den daværende regering dansk folkeparti og det radikale venstre tilbage i maj to tusind og ti de ændringer som der altså lægges op til at lave af den reform med lovforslaget her vi mener at de ændringer der blev vedtaget dengang af et bredt flertal her i folketinget er nøjagtig lige så vigtige og nøjagtig lige så nødvendige som de var da de blev vedtaget i to tusind og ti lad mig minde om at dagpengereformen er et vigtigt og nødvendigt bidrag til at sikre holdbarheden i dansk økonomi vi er ikke enige i at den økonomiske situation eller konjunkturerne for den sags skyld kan begrunde de ændringer af dagpengereglerne som regeringen her lægger op til hvor dagpengeperioden forlænges for visse grupper med op til en halv år de økonomiske udfordringer

er ikke blevet mindre siden vi vedtog dagpengereformen tilbage i to tusind og ti tværtimod men det er desværre som om alvoren ikke rigtig er gået op for regeringspartierne og jo da slet ikke for regeringens parlamentariske grundlag der alene kan se det som et knæfald for regeringens parlamentariske grundlag at dette lovforslag nu skal vedtages i folketinget al den stund

udmøntning af en finanslovaftale indgået med enhedslisten i venstre ønsker vi derimod at fortsætte det reformspor som blev lagt af den tidligere regering med vedtagelsen af netop genopretningspakken og også aftalen om tilbagetrækningsreformen det er fuldstændig afgørende at vi fortsætter ad det spor ellers vil vores børn og børnebørn ikke kunne nyde godt af et velfærdssamfund som det vi kender i dag i venstre ønsker vi at sikre at fremtidige generationer kan være en del af et velfungerende velfærdssamfund et forslag der betyder øgede udgifter på fem hundrede og tyve million kroner for staten et forslag der betyder at to tusind

kan vi ikke bakke op om lad mig minde om at det er det stik modsatte vi har brug for for netop at sikre vores velfærdssamfund fremadrettet

gør den desværre det stik modsatte det gjorde den jo med forslaget om at fjerne loftet over kontanthjælpen

også med forslaget her nej vi har ikke brug for flere forslag der fastholder arbejdskraften på passiv forsørgelse det er det modsatte vi har brug for da vi vedtog dagpengereformen tilbage i to tusind og ti skønnede beskæftigelsesministeriet at mellem to

fire tusind personer risikerede at ryge ud af dagpengesystemet af bemærkningerne til lovforslaget her forstår jeg at det tal holder stik idet man forventer at to tusind en hundrede personer vil få forlænget dagpengeperioden så alt det sludder vi måtte lægge øre til i valgkampen om at otteogtredivetusinde og femhundrede personer ville ryge ud af dagpengesystemet er heldigvis nu for alvor skrinlagt

vi jo i fællesskab glæde os over at ledigheden ikke har ændret sig væsentligt siden vi vedtog dagpengereformen i maj to tusind og ti i maj to tusind og ti var ledigheden således fem

i går kom så de seneste ledighedstal og de sagde seks procent så man kan altså ikke bruge ledighedstallene som begrundelse for dette lovforslag i venstre er vi også imod den anden del af lovforslaget der handler om at give kontanthjælpsmodtagere ret til fem ugers ferie på ja undskyld mig skatteydernes regning vi mener faktisk det er en hån mod hårdtarbejdende danskere særlig de danskere der knokler og kæmper for at få det hele til at hænge sammen også økonomisk den hidtidige ordning hvor man som kontanthjælpsmodtager efter aftale kunne blive fritaget for sin rådighedsforpligtelse

ser absolut ikke nogen grund til som lovforslaget

lægger op til at give kontanthjælpsmodtagere ret til fem ugers ferie på skatteydernes regning venstre kan ikke støtte det foreliggende forslag

skatteydernes regning hvor er det uanstændigt

gør mange ting og når ordføreren fra venstre går

det her er folk der er totalt nede på bunden af samfundet

gerne spørge ordføreren hvilke job skal de mennesker søge

undgå katastrofen når nu ordføreren indrømmer at der

er at sikre at vi har det nødvendige arbejdsudbud til rådighed det forstår jeg at enhedslisten ikke lægger synderlig vægt på men det gør vi altså i venstre fordi vi tror på at det er den bedste måde hvorpå vi kan sikre fremtidige generationers muligheder

nyde godt af det velfærdssamfund som også herre christian juhl nyder godt af i dagens danmark det er den udfordring som vi i fællesskab skal tackle og jeg har forstået på regeringen altså den regering som

er parlamentarisk grundlag for at det også er øverst

har annonceret først og fremmest en reform af førtidspensionen

alt sammen med henblik på at bidrage til at øge arbejdsudbuddet det forstår jeg ikke optager enhedslisten jeg er dybt

skal søge det er jo ingen

øge arbejdskraftudbuddet altså arbejdsløshedskøen

det venstre hellere vil men kan vi ikke få svar

seks procent det er ikke det samme som at sige at seks procent risikerer at ryge ud af dagpengesystemet heldigvis for det

vi har jo en aktiv arbejdsmarkedspolitik

faktisk sikrer at de ledige får banet vejen til at komme tilbage til arbejdsmarkedet og det sker heldigvis for langt langt størstedelen hvad er det så for job spørger herre christian juhl om

har har diskuteret det tidligere med herre christian juhl og jeg forstår at vi ikke er enige om

udbud og efterspørgsel jeg jeg er af den klare opfattelse at når der er et arbejdsudbud

er der også en efterspørgsel

ikke bare danske økonomer men også udenlandske økonomer

det forstår jeg er en præmis som herre christian juhl ikke er enig i derimod har jeg

at der er mange udenlandske arbejdstagere i det danske samfund

som jeg gerne så blev varetaget af danskere frem for udenlandske arbejdstagere

christian juhl jo der er job i det danske samfund der er job

lønmodtagere som jo på grund af en krise

grund af en svær situation i danmark har mistet arbejdspladsen eller mistet arbejdet hvorfor vil venstre ikke være

fortsat en af de længste dagpengeperioder og vi har også en af de højeste ydelser når man er på dagpenge hvis vi sammenligner os med andre lande så jo

leif lahn jensen den tryghed vil vi skam gerne være med til at give danskerne men det vigtigste for os er sådan set at vi baner vejen for at de ledige kan komme tilbage på arbejdsmarkedet og det tror jeg ikke på man gør ved at fastholde dem

derfor skal vi sikre at de ledige kommer tilbage på arbejdsmarkedet frem for at

herre leif lahn jensen ved jo lige så vel som jeg for det diskuterede vi meget tilbage i maj to tusind og ti at det har en adfærdsregulerende effekt på de ledige hvor lang dagpengeperioden er det skete da tidligere statsminister poul nyrup rasmussen ændrede dagpengeperioden i nitten halvfemserne ja hvad så man så ændrede de ledige søgningsmønster

starten af ledighedsperioden så får det ligesom en nedtur og så søger

igen i afslutningen af ledighedsperioden nøjagtig det samme kommer selvfølgelig til at ske

helt generelt ellers giver det jo ikke nogen mening det

jamen forudsætning nummer et er selvfølgelig at der skal føres en ansvarlig

ansvarlig økonomisk politik mener jeg at der ikke skal pålægges dansk erhvervsliv yderligere omkostninger

som regeringen har valgt at gøre regeringen har jo pålagt blandt andet dansk erhvervsliv

det danske samfund i det hele taget mere end fem milliard

i nye skatter og afgifter med den finanslov man har vedtaget med sit parlamentariske grundlag det er tiden ikke til vi ved at no

som man har pålagt virksomheder betyder at der flytter arbejdspladser til udlandet vi ved at fedt og sukkerafgiften koster arbejdspladser så hvad vil venstre vi vil en politik der ikke flytter arbejdspladser til udlandet vi vil ikke pålægge dansk erhvervsliv øgede omkostninger sådan som socialdemokraterne vil

afbalanceret samfund hvor alle der kan også deltager aktivt men samtidig

skal vi også sørge for at have et ordentligt sikkerhedsnet som netop kan hjælpe dem der står uden for arbejdsmarkedet i en kortere eller længere periode

om en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden op til en halv år således at rigtig mange danskere får forlænget deres dagpengeperiode og ikke ryger ud af dagpengesystemet

til sommer medmindre de selvfølgelig har været ledige i fire år det giver en tryghed til de ledige som ikke skal bekymre sig om at gå fra hus og hjem det er en midlertidig løsning men det er vigtigt at der skabes tryghed i en tid hvor krisen stadig væk lægger en kølende dæmper på jobmarkedet vi mener at den borgerlige regering gjorde det helt forkert når de netop forringede de lediges sikkerhed midt i den værste krise vi længe har set

midlertidig forlængelse af dagpengeperioden

klar over langtfra er nok det kan slet ikke stå alene vi skal hjælpe de ledige til at komme i arbejde eller uddannelse igen derfor er der også afsat atten milliard kroner til at kickstarte dansk økonomi og derigennem skabe mange tusinde ekstra arbejdspladser i to tusind og tolv

giver mennesker noget at leve for derfor skal vi netop skabe de bedste vilkår for de arbejdsløse så de kan komme ud på arbejdsmarkedet igen man kan jo også godt se

en ny regering for vi gør netop op med ti års borgerlig politik som var styret af bureaukrati kontrol og mistillid vi skal fjerne unødvendige regler vi skal gøre det lettere for kommunerne sammen med borgerne at finde de rette tilbud og vi skal efteruddanne

disse forandringer skal

gennem reformer vi har sagt at det er reformernes år og vi mener det i tirsdags fremlagde regeringen forslag til førtidspensions og fleksjobreform under navnet

socialdemokratiske samfund vi ønsker og vi tror på at det er godt for den enkelte at være en del af arbejdsfællesskabet det giver identitet noget at stå op til

kassen som også er meget meget vigtigt vi har nu givet en del mennesker en ekstra tryghed

handler om en anden gruppe som står uden for arbejdsfællesskabet det er jo netop kontanthjælpsmodtagerne man vil give kontanthjælpsmodtagerne ret til fem ugers ferie inden for eller uden for landets grænser når de har modtaget kontanthjælp i tolv

til et frirum hvor de kan komme væk fra dagens trummerum det gælder også mennesker som står til rådighed for

som reglerne er nu kan en familie hvor en eller begge forældre er på kontanthjælp ikke tage deres børn med på ferie med forslaget vil de nu have mulighed for det det er jo til glæde for både børn og forældre

men når det så er sagt og det er også vigtigt at sige er det også vigtigt for socialdemokraterne at ferien ikke står i vejen for et muligt job eller uddannelse og derfor står det også

lovforslaget at afholdelsen af ferien selvfølgelig skal være aftalt med kommunen og selvfølgelig også på den måde kigges på i forhold til hele beskæftigelsen med de bemærkninger

regeringen fremlægger en reformplan

man mener det er vigtigt og samtidig taler man for at man vil forlænge en dagpengeperiode

regeringen har gjort to ting

har sat masser af penge af til en kickstart til at skabe jobbene samtidig

reformer i gang for at mennesker arbejdsmarkedsparate det gælder

på førtidspension og der kommer også senere en kontanthjælpsreform det vil sige

både har skabt arbejdspladser og lavet de her reformer noget som

økonomisk tænkning det at man øger arbejdsudbuddet

andet område bruger man den fuldstændig modsatte argumentation her skal man forlænge en dagpengeperiode på trods af at det mindsker arbejdsudbuddet

modsatrettede virkninger det er der da ikke nogen

med ikke at blive forvirret men jeg vil dog gøre forsøget det er meget meget vigtigt for den her regering at skabe tryghed

situation de står i en ret træls situation en situation som betyder ret meget for

for deres børn og deres ægtefæller

det ned til to år nu giver vi dem tryghed vi giver dem mulighed for

til et kommende arbejde

med at den her regering investerer i mennesker synes jeg er vigtigt og

for job de to tusind

hundrede og fem og halvfjerds fuldtidspersoner som får mulighed for at få forlænget

skal have efter et halvt år

om vi kan få skabt en del arbejdspladser så der er flere job end

overtog fra den borgerlige regering

netop seks ugers selvvalg hvor den tidligere regering jo for det første hakkede til folk og for det andet fjernede deres mulighed for

det vil sige at vi har muligheder nu og vi gør alt hvad vi kan for

man vil holde fast i den to årige dagpengeperiode som blev vedtaget af et bredt flertal i folketinget altså man laver en midlertidig forlængelse her

jo ikke nogen logik eller sammenhæng i regeringens politik hvis den midlertidige forlængelse ikke bliver yderligere forlænget såfremt ledigheden ikke har ændret sig så jeg vil blot spørge herre

før socialdemokraterne

vi nu hvad kan vi gøre nu det der skete

de her mennesker er utrygge og så giver vi dem en mulighed for

forlængelse på et halvt år så de netop kan opkvalificere sig og vi kan skabe nogle arbejdspladser

at den her regering ser fremad den her regering kigger på det samfund man har

men

om ugen og som optjener

de samme rettigheder som

i hvert fald hvis de vil have en ydelse fra det offentlige

det står jeg gerne fast ved men vi har så også en en regel nummer to som den tidligere regering

socialdemokraterne sikre

at den ledige så rent faktisk står til rådighed for arbejdsmarkedet det synes mig dog

hvornår der er jobåbninger og hvornår der ikke er jobåbninger jeg er klar over at

borgerlig regering

flere uddannelsesrettigheder til ufaglærte og faglærte mulighed for opkvalificeringsjob mulighed for ferie en styrket indsats over for ledige ordblinde det er så skrivesvage vi har gjort en masse

bedre vilkår for de ledige for det mener vi

det vil vi gerne kendes på og det skal der nok komme

er jo en forlængelse af dagpengeperioden en midlertidig forlængelse kan man sige

det er jo ikke sådan at det er en varig forlængelse

halv år

år til to år og det gjorde vi i en periode hvor

efter de tal vi fik og efter det vi kunne se

ovre inden den her to års

det har så vist sig at

ikke noget om og i forbindelse med valgkampen

flere steder at vi var klar til at se på en forlængelse af dagpengeperioden i betragtning af at forudsætningerne for det indgreb vi lavede

er glædeligt at det så gælder alle der bliver ramt af det

fire år inden så det er ikke på den måde det er dem der bliver ramt

vi egentlig også var klar til at forlænge yderligere ud over en halv år hvis der var behov for

en år måske længere alt efter

krisen varer og det står vi stadig væk ved modsat andre partier står vi

ved det vi har sagt i valgkampen så derfor er vi

det kunne jo godt være at beskæftigelsesministeren allerede i det her lovforslag skulle have taget med i betragtning at der måske var mulighed for en yderligere forlængelse men

give tilsagn om at det er vi også klar til at se på hvis det bliver nødvendigt med en yderligere midlertidig forlængelse af dagpengeperioden

kan vi også se at det kan være

den store indsats over for kontanthjælpsmodtagere der er nogle kontanthjælpsmodtagere der unddrager sig fordi der måske er en familie der tager på ferie og så er det træls hvis moren eller faren

så snyder de med det samtidig skal vi huske på

sådan at man er fritaget for aktiveringsindsatsen i fire

passet ind når der er ferie når jobcenteret synes der skal

man blive fritaget fra aktivering

det her lovforslag ikke giver ret til ferie

er at man egentlig i teorien går ud og siger

kan tage på ferie jeg ved ikke hvor mange der tager til udlandet på ferie vi har haft nogle dårlige sager hvor der

selvfølgelig stadig væk holdes øje med og det tror jeg også

er nogen der prøver på at svindle men det er da godt nok lidt træls hvis man som par ikke kan tage børnene

bor i en lejlighed i københavn det vil være sund fornuft at man lige kan tage på ferie men man skal stadig væk oplyse om hvor man er så det er ikke sådan at jobcenteret ikke

selvfølgelig skal man stå til rådighed for et job og hvis man får tilbudt et job

vi også er klar til at se på en yderligere forlængelse af

forkortelse ikke ændrede sig hurtigt nok

der gjorde at dansk folkeparti troede på

udviklingen på arbejdsmarkedet rigtig mange gange

ikke drømt om at krisen skulle

vedvarende det skyldes jo at vi er med i eu

vi nok også været ude af krisen på nuværende tidspunkt

rent ud sagt var nede

at tingene har ændret sig i en anden retning end

af eu om et par år jeg tror nok også at man dengang man lavede den her reform

nogle ganske gode formodninger om at krisen i sydeuropa ville fortsætte

jeg mindes at have set en eneste rapport eller analyse der viste noget som helst om

var en kortvarig krise som snart ville stoppe det er bare derfor

svar på hvad det helt konkret

nogle analyser undersøgelser

forudsagde at krisen ville vare

ønske om at ville indfri et valgløfte det er ikke så tit det sker i de her tider så når man endelig kan komme af sted med det

her fem ugers ferie er en del af det sure

med de fem ugers ferie er god politik

gøre de fleste har en telefon med også når de ligger i telt og der er god forbindelse så den slags kan sagtens lade sig gøre vi havde da selvfølgelig vores tvivl om

er fritaget for aktivering i fire uger

forskellen måske bare at det bliver mere legalt

sammen med familien det er jo ikke sådan at

en stor strøm af kontanthjælpsmodtagere der rejser ud af landet

snyder lidt med det i dag og det har vi også

der vil nok også være nogle der snyder lidt med det fremover men

det her lovforslag det har vi snakket om i gruppen og det accepterer vi

helt ny ordning med

at man optjente feriepenge men det gør man ikke det er på kontanthjælp man får ikke ekstra

især hvis man tager til udlandet

eller endda møde op til en jobsamtale

også godt kan være nervøs ved om man reelt kommer til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet men

tilladelsen til at opføre en moske et sted i danmark ville herre bent bøgsted og dansk folkeparti

tror egentlig at formanden her ville have protesteret mod at der blev fremsat et sådant lovforslag

kunne være så grel en

det er de mest mærkelige ting man kan putte ind i et lovforslag det erkender

vil altid være nogle steder man måske ikke lige kan tage en telefon men jeg har nu ikke mistænkt

midlertidigt med op til en halv år

af vores borgere der opbruger

i andet halvår af to tusind og tolv men det skal ske således at den samlede dagpengeperiode ikke overstiger fire år

ligger der også i lovforslaget at vi foreslår at kontanthjælpsmodtagere der har modtaget kontanthjælp i tolv sammenhængende måneder får ret til ferie således at de fem uger om året bliver undtaget fra det i øvrigt rimelige krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

er en helt oplagt og helt rimelig håndsrækning

vi giver til de ledige det er også udtryk for en større grad af tillid til de ledige samlet set er det nogle fornuftige justeringer

midlertidig forlængelse af dagpengeretten

realitet vi glæder os til

vi er også glade for at det er lykkedes at udvide den personkreds der får glæde af en midlertidig forlængelse

at også borgerlige partier kan se lyset i den her aftale

at føre en socialpolitik på tværs af blokkene desværre løser

den midlertidige forlængelse ikke de problemer som den tidligere regering støttet af dansk folkeparti og de radikale har skabt med deres forringelser på dagpengeområdet med den forkortede dagpengeperiode

genoptjeningskrav og den forkortede periode

supplerende dagpenge kombineret med en langvarig høj arbejdsløshed vil en masse mennesker komme i alvorligt økonomisk uføre når deres

udløber i løbet af to tusind og tretten en masse vil miste dagpengene og en stor del

fordi de bor i ejerbolig eller er gift

samvirke har beregnet at vi i to tusind og tretten risikerer at et sted mellem en tusind fem hundrede og to tusind mennesker mister dagpengeretten hver måned jeg tror at venstres ordfører hører godt efter

måned det er næsten femogtyvetusind i løbet af

der har fået forlænget dagpengeretten med op til en halv år men som ikke kommer i arbejde i den periode andelen af ledige over halvtreds år der er i farezonen er klart overrepræsenteret desværre er der ikke mange tegn på at ledigheden falder det økonomiske råd regner med en stigning både i to tusind og tolv og to tusind og tretten

hvis man kigger på det antal stillinger som jobnet udbyder

stagneret på omkring tyvetusind i to tusind og ti mens det i to tusind og syv og otte til tider var

til november to tusind og elleve er antallet af langtidsarbejdsløse

den tidligere regering gjorde mere end blot at forkorte dagpengeperioden med støtte fra dansk folkeparti og de radikale den fordoblede også den periode

man skal være i arbejde for at genoptjene dagpengeretten det forringer muligheden for at opnå fornyet ret til dagpenge ganske betydeligt

samtidig med at halvdelen af klippene

har fem klip for den dobbelte pris det er virkeligheden og det er det nogle kalder

politik så det ser sort ud for de arbejdsløse selv med den midlertidige forlængelse der ligger i det her lovforslag man kan vel gå ud fra at de to tidligere regeringspartier og liberal alliance er uden for

arbejdsløses situation men regeringspartierne s sf og de radikale og også dansk folkeparti der altid fremhæver deres store omsorg for de svage

jeg vil gerne spørge vil i være med til at mindske genoptjeningskravet vil i forlænge dagpengeretten vil i være med til at gøre noget så den midlertidige forlængelse ikke blot betyder en udsættelse af den sociale katastrofe for mange forsikrede

hundrede milliard kr og vi

koste fem hundrede og tyve million kroner og

spændende at være arbejdsløs

nødvendigt at man har nogle politikere som har modet til

reformer af vores samfund så danmark også på lang sigt kan være et rigt og velstående land

al erfaring viser

en ekstra indsats for

indsats bliver nu udskudt med

udtryk for et knæfald for enhedslisten end et udtryk for

godt gammelt princip der hedder at

nyde uden at yde hvis vi slår op i en dansk ordbog og

en periode hvor man holder fri fra skole eller arbejde det vil sige at

er et afbræk fra dagligdagens trummerum

jeg tror socialdemokratiets ordfører

det skal kunne betale sig at arbejde

for det burde jo være logisk

og naturligt at vores velfærdssamfund er indrettet

betale sig at gå på arbejde frem

at jeg tror at langt størstedelen af de ledige på kontanthjælp rent faktisk gerne vil i job

men det er jo et problem hvis det alene er lysten der skal drive

gevinsten ved at tage et arbejde og undlade at være på passiv forsørgelse er blevet forværret siden den dag regeringen trådte til og der er ikke noget som tyder på at det vil ændre sig foreløbig tværtimod

må spørge sig selv hvordan det retfærdigt at de hver dag står op tager på arbejde og netop bidrager til samfundet mens regeringen med

afskaffelse af kontanthjælpsloftet og starthjælpen nu har gjort det mere fordelagtigt at undlade at bidrage

at tænke på alle de hårdtarbejdende danskere som må føle sig noget snydt over

der skal være en økonomisk gevinst ved at gå på arbejde og jeg mener at man som ledig skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet

synes svært hvis man samtidig ferierer ved gardasøen i italien det er ganske enkelt ikke rimeligt

det her lovforslag betyde at vores virksomheder

at gå forgæves når de har brug for hænder og hoveder til deres produktion og til at skabe vækst i vores samfund

derfor vil konservative i udvalgsbehandlingen spørge ind til

nærmere belyst

må vægre sig ved den tanke

undtagen dansk folkeparti jeg må erkende at

dansk folkeparti lægger stemmer til det her lovforslag

de stemmer for fordi de især er enige i den første del af forslaget om at forlænge dagpengeperioden midlertidigt

en vis nervøsitet i dansk folkepartis ordførertale men det er ikke borgerlig politik

med fem ugers ferie når regeringen i forvejen har mindsket gevinsten ved at arbejde det

er det her lovforslag den helt forkerte vej

modtagere af bidrag

den konservative ordfører kan synes at virksomhederne vil gå forgæves fordi nogle få tusind ja måske nogle få hundrede på kontanthjælp er

ferie når virksomhederne har

til hele regeringen kan garantere at den kontanthjælpsmodtager som er på ferie rent

og vælge mellem alle de arbejdsløse og så kan man ansætte den

kompetencer og der er også noget der hedder specialiseret arbejdskraft

en højt specialiseret ingeniør som er arbejdsløs

og som er på ferie

at den arbejdsløse ingeniør hvis vi antager at han ikke er

jeg tror ikke det er noget stort problem og jeg vil gerne bede ordføreren give bare en antydning af en sandsynlighed for hvor tit det kiks ville ske at en virksomhed ikke har tid til at vente

tredstusind direkte arbejdsløse i systemet og en hel masse

for manges vedkommende har højsæson i sommermånederne

en særlig tak til dansk folkeparti

meget positivt og som jo også med

støtten til lovforslaget her er med til at understrege at

den tidligere regering valgte en hård indfasning af den dagpengereform

oplevet stigende arbejdsløshed i danmark nu er

begynder at pege i den rigtige retning

i i arbejdsløsheden

kan se positiv vækst i dansk økonomi under et

begynde at juble men der er altså tegn på at dansk økonomi bevæger sig i den rigtige retning lægger vi det sammen med den kickstart som vi også har aftalt

vil vi forhåbentlig i de kommende måneder begynde at se

er mennesker der kan flytte sig fra arbejdsløshedskøen hvor det aldrig er sjovt at stå

et liv med job og beskæftigelse igen så langt så godt det ændrer ikke på at vi har en gruppe borgere der er ramt af arbejdsløshed og det er

det er især ikke sjovt når man begynder

fornemme at man nærmer sig afslutningen

dagpengeperiode jeg er ikke i tvivl om at det skaber utryghed frustration

selvfølgelig især hos dem der er ramt af arbejdsløshed

det der i hvert fald er afgørende for både regeringen og enhedslisten er at vi prøver at tage hånd om de

der på grund af en hård indfasning bliver ramt

de borgere der ellers vil falde ud

i andet halvår af to tusind og tolv

det er den ene del af lovforslaget den anden del af lovforslaget handler om at kontanthjælpsmodtagere i fremtiden bliver berettiget til ferie og inden alle nu

at blive fritaget fra den aktive indsats i fire uger det vil altså

almindelige hverdag opleves sådan at

mulighed for en uge mere det er reelt det vi diskuterer

det er rigtigt af dansk folkepartis ordfører at understrege at man jo ikke får feriepenge i perioden

får sin almindelige kontanthjælp når forslaget

i lang tid det er et problem det synes jeg folketinget sammen med regeringen

er ret mange der bestiger kilimanjaro

at mange af de kontanthjælpsmodtagere der vælger at holde ferie holder ferie i nærheden af deres hjem

eksotiske rejsemål men man har da behov for at kunne holde ferie og det har man

jeg tror det betyder meget for forældre at kunne sige vi holder efterårsferie sammen ligesom alle andre og derfor synes vi sammen med enhedslisten og nu også dansk folkeparti at kontanthjælpsmodtagere skal have

brede opbakning til til lovforslaget

de tre partier der stemmer imod nemlig liberal alliance det konservative folkeparti og venstre

har fuld forståelse for at man står ved

at sikre mere beskæftigelse og flere arbejdspladser er den allerallerbedste vej

synes jeg at det er vigtigt i forhold til en eventuel kritik af arbejdsudbud og andre ting

understrege at med vores kickstart og forhåbentlig også snart en bred aftale

fra politisk side understøtte at der bliver skabt flere job

skudt i gang med vores forslag til en reform af førtidspensions og fleksjobområdet reformerne skal under et både bidrage til holdbarhed i dansk økonomi

i høj grad en udvidelse af arbejdsudbuddet

at arbejdsudbuddets udvidelse er det der gør at flere mennesker kommer i beskæftigelse er jeg helt helt bekendt med

og på den anden side understøtter en udvidelse af

synes at ministeren gennem de sidste to tre måneder har sagt så mange positive ting

at ministeren på nogle områder gør præcis det modsatte af hvad ministeren siger

at man nu får en ret til ferie på fem uger

så flot om ministeren har

ude at tale om et opgør med krævementaliteten det

et opgør med den men hvordan er det her et opgør med krævementaliteten når man giver folk som ikke er i arbejde ret

når man er arbejdsløs det er hvad enten man er dagpengemodtager eller man er kontanthjælpsmodtager man skal være aktivt jobsøgende man skal også være indstillet på

hvor der kan være jobmuligheder på den anden side

og være klar til at understøtte at man rent faktisk kan finde et arbejde med en ordentlig beskæftigelsesindsats med uddannelsestilbud

ja der skal være skrappe rådighedsregler det er det fundament hvorpå vores arbejdsmarkedspolitik skal stå men en efterårsferie sammen

blive undtaget for en aktiv indsats i fire uger nu indfører vi så ret til ferie i fem uger og sløjfer

indsats det er en lille forbedring for en gruppe af kontanthjælpsmodtagere

en periode ikke længere skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet

som vi også har hørt andre i salen snakke om det

tage på ferie blandt andet

sparer man op og så får man råd til at tage på ferie

rådighedsbestemmelser i vores kontanthjælpssystem vi har anmeldt en reform af selv samme for selvfølgelig at kunne diskutere

rådighedsbetingelser for modtagelsen af

og hvordan vi i det hele taget sikrer at flere borgere går fra at være modtagere af kontanthjælp til at være en aktiv del af arbejdsmarkedet men en ferie med børnene synes jeg ikke er det der afgør om den indsats

ordføreren specifikt børn og unge

i gang med en uddannelse så er der perioder hvor

man så at sige ikke er i gang med sin uddannelse jeg ser egentlig

ja man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet men man har også

eksempelvis være sammen med sin familie det mener

udfordrer den grundlæggende præmis

jeg forstår heller ikke når regeringen og ministeren på glimrende vis taler om krisetider og

skal have øget arbejdsudbud og det skal kunne betale sig at arbejde at man så søger at få vedtaget et lovforslag som det her hvor man giver kontanthjælpsmodtagere ret til fem ugers ferie på skatteydernes regning al den stund som ministeren startede med at understrege og som jeg i øvrigt også lagde vægt på

muligheder for at blive fritaget for rådighedsforpligtelser i dag hvad er det

der gør at det ikke er tilstrækkeligt for ministeren jeg synes netop at den fritagelsesmulighed er svaret på den balance som ministeren bruger rigtig mange ord på at beskrive

både i regeringen hos enhedslisten og nu tilsyneladende også

jeg er glad for mener at der er blevet valgt en meget hård indfasning af forkortelsen af dagpengeperioden så er der en del af lovforslaget der handler om at kontanthjælpsmodtagere i fremtiden skal have mulighed for at tage på ferie

hvis man er en børnefamilie og en af forældrene er på kontanthjælp

kunne planlægge en ferie hvor man

rekreerer hvor man er sammen som familie

det er vigtigt at understrege at modtager man kontanthjælp

tom retorik når ministeren siger at det skal kunne betale sig at arbejde og man skal tage et arbejde når man er

og man skal stå til rådighed og meget andet som ministeren bruger meget tid på at forklare danskerne så kan vi jo konstatere at den lovgivning som ministeren søger at få folketingets opbakning til

er andet end tom retorik fordi med det her forslag bliver det mindre attraktivt at være i beskæftigelse er ministeren ikke enig i det og jeg tænker ikke

skatteyderbetalt ferie som ministeren nu giver ret til at kontanthjælpsmodtagere kan få al den stund at jeg er enig med ministeren i at man selvfølgelig skal have mulighed for at blive fritaget for sin rådighedsforpligtelse og den mulighed er der i dag der er mulighed for at man kan holde fri sammen med sin familie der er også mulighed for at det kan planlægges i tæt samarbejde med

det er vigtigt at se lovforslaget som et

i den reform som den tidligere regering stod bag der laver vi nu en midlertidig forlængelse af hensyn til

arbejdsmarkedet samtidig sikrer vi her at kontanthjælpsmodtagere i fremtiden får mulighed for

som jeg har sagt det tidligere ser jeg ikke nogen som helst modsætning mellem

også betaget mig jeg blev rigtig rigtig glad

man jo netop ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

om hun kan tegne et billede af

for at holde ferie sammen med sin familie så står man jo af gode grunde ikke til rådighed i den periode der ligger selvfølgelig implicit i det her at man

mener ikke det er et problem hvis vi sikrer at der er ordentlige rådighedsbestemmelser i det øvrige kontanthjælpssystem for det siger sig selv at forudsætningen for at vi kan have et

der fungerer er at de borgere der modtager kontanthjælp står til rådighed for arbejdsmarkedet og er aktivt jobsøgende

man står altså mindre til rådighed men så vil jeg

at fremover kommer

til at stå mindre til rådighed for arbejdsmarkedet

jo en god idé at at handling og

i det her land at når man er på arbejdsmarkedet skal man også have

at sige blive klar til de udfordringer der er på arbejdsmarkedet kan man overføre den logik til kontanthjælpssystemet nej det kan man selvfølgelig

vi har en gruppe af borgere der er meget lang tid i

hverdage mere det er ikke nogen meget stor ændring men jeg tror at det vil

en anden venstreordfører siger at det jo er skatteyderbetalt ferie det provokerer mig voldsomt men

er sagen jeg vil gerne spørge om jeg

overset noget skal familier

ikke selv spare op til den her ferie og den tur til gardasøen er det sådan at vi også har vedtaget at kommunen skal betale ferien

opnå enighed om mellem enhedslisten og regeringen

støtte dette lovforslag

det prisloft som regeringen lægger op til at fjerne tilbage i to tusind og ti og det gjorde vi fordi vi kunne se at udgifterne på det her område eksploderede voldsomt ser vi på hvad udgifterne var i to tusind og syv

udgjorde de knap hundrede million kroner i to tusind og ti kunne vi se

ikke foretog os noget kunne vi forvente

udgifterne ville eksplodere til syv hundrede og to og halvtreds million kroner

ønskede at føre en nødvendig stram

indførte vi prisloftet som medførte at en uges

koste tre tusind fem hundrede kroner

udgifterne på seks hundrede og to og halvtreds million

vi gjorde det også i lyset af at mange evalueringer og

rapporter viser at vi ikke kan måle effekten af seks ugers selvvalgt uddannelse på beskæftigelsesindsatsen derfor indførte vi prisloftet vi indførte også prisloftet i lyset af at lovgivningen er sådan at et jobcenter til enhver tid kan tildele en ledig et kursus som ligger over det fastsatte prisloft jeg har ikke på trods af at det gange har svirret i debatten

eneste konkret eksempel hvor en virksomhed ikke har kunnet ansætte en ledig fordi vedkommende ikke kunne få et kursus tildelt

også haft ministeren i samråd om sagen og ministeren sagde højt og flot at hun havde en liste over virksomheder der havde sagt til hende at de ikke kunne ansætte ledige fordi de ikke kunne få de pågældende kurser da kurserne lå ud over prisloftet jeg spurgte efterfølgende til om jeg kunne få den liste oversendt til folketinget det har jeg ikke

ikke eksisterer altså med andre ord

har man selvfølgelig mulighed for gennem jobcenteret såfremt der er et job i den anden ende

når alt det her så er sagt

gerne benytte lejligheden til at understrege at vi i venstre synes at det er meget vigtigt at bruge uddannelse i den aktive beskæftigelsespolitik

at vi sikrer at den uddannelse vi bruger er målrettet det vil sige at der er et jobfokus det skal række frem imod beskæftigelse og det skal ikke bare være uddannelse på alle hylder som ikke bringer de ledige tættere på arbejdsmarkedet jeg synes at regeringen frem for at lave en lille ændring her skulle have taget fat på selve voksenefteruddannelsesystemet både for ledige og for beskæftigede og have set på det med nye

langt mere godt af end blot sådan en lille ændring her som

betyder at man ændrer noget som den tidligere regering har indført fordi man er

at der er tusinder af mennesker der er blevet ramt af det her og som ikke har kunnet få et job fordi de ikke har kunne få det kursus som de gerne ville have haft fordi det var dyrere end det prisloft som den tidligere regering fastsatte

ministeren altså ikke kunne redegøre for hvad det var for virksomheder og dermed for hvad det var for ledige der ikke kunne få de kurser som de gerne ville have haft med henblik på at komme i beskæftigelse tak

mennesker en chance det kan de ikke få

ramme de ufaglærte

har jeg et job i den anden ende så kan jobcenteret til enhver tid tildele den ledige det kursus selv om det er dyrere end det prisloft som blev indført tilbage i to tusind og ti

som om der findes tusinder af dem men heller ikke herre leif lahn jensen har kunnet komme med konkrete eksempler på ledige der er blevet afvist af jobcenteret og som ikke har kunnet få det pågældende kursus på grund af prisloftet

sammenhæng i tingene det det drejer sig om er at bruge de offentlige ressourcer så målrettet som overhovedet muligt og med de ændringer vi lavede

vi indførte prisloftet sikrede vi at uddannelse bliver brugt jobrettet

og derfor vil jeg bare nævne for herre leif lahn jensen at det godt

aldrig nogen sinde påstået

heller ikke da vi havde ansvaret for statens finanser

den nødvendige stramme finanspolitik for at sikre at der blev bragt orden

dansk økonomi og for at sikre den langsigtede holdbarhed vi pålagde ikke fem milliard

i nye skatter og afgifter sådan som den nye regering har gjort det med sin første finanslov fem milliard kr som vil koste arbejdspladser grunden til at herre leif lahn jensen og kompagni har været nødsaget til at pålægge dansk erhvervsliv fem milliard kroner i øgede skatter og omkostninger

på trods af at herre leif lahn jensen ikke kan komme med et eneste et

måske ikke så ofte frekventerer nemlig

ordføreren måske kender nemlig virksomhedsejerne

indtryk at rigtig mange virksomhedsejere har glædet sig over at ledige nu altså når vi får vedtaget

mens de går ledige for eksempel lovpligtige chaufførkurser metalområdets certifikatkurser osv jeg har mødt mange

af de arbejdsgivere jeg har forhandlet overenskomster med som sagde det var da godt i tog fat i

er en af de ting som vi har skældt venstre og konservative ud

indtryk at arbejdsgiverne synes at det er en rigtig god idé at regeringen nu

vilde med at indføre men den var nødvendig den var nødvendig for at bringe orden

i dansk økonomi og for at sikre den langsigtede holdbarhed vi lavede en benhård prioritering hvor vi fandt områder hvor vi

stadig at det var fornuftigt og relevant at gennemføre besparelser herunder indførelse af prisloftet på seks ugers selvvalgt

bare som opfølgning på min dialog med herre leif lahn jensen sige til

eneste konkret eksempel på en arbejdsgiver der ikke har kunnet ansætte en ledig fordi den ledige ikke kunne få et eller andet kursus der lå ud over prisloftet

på trods af at den her lovgivning blev vedtaget tilbage i to tusind og ti skullet lægge øre til alt det vrøvl fra både enhedslisten og regeringspartierne og andre men ingen ingen har kunnet komme med et

give et tilbud om at ordføreren kan komme med i praktik i min gamle fagforening den er nemlig så dynamisk at hvis en arbejdsgiver siger at

kursus så siger vi i fagforeningen eller a kassen at vi har en kvinde

at arbejdsgiverne altså får tilfredsstillet deres behov ikke lige præcis det behov de gerne ville

men han manglede bare lige det kursus og det er jo derfor at arbejdsgiverne i stort tal jubler over at

så kan det være at den person man har tillid til

mellemtiden fordi vedkommende

flere penge hvordan hænger det sammen den

er altså for lille til at venstre kan stemme for den men noget andet stort som ikke er

må det jo nødvendigvis også være sådan at den dynamiske fagforening hjælper sine medlemmer

til at komme tilbage på arbejdsmarkedet og hvis der er en arbejdsgiver der siger til

af den dynamiske fagforenings medlemmer at såfremt

for reglerne er sådan at så kan man gå hen og banke på døren i jobcenteret og så kan jobcenteret til enhver tid tildele en det kursus på trods af at det ligger over prisloftet som blev indført for seks ugers selvvalgt

kan den dynamiske fagforening klappe i hænderne på vegne af sine medlemmer for så har man hjulpet et ledigt medlem tilbage på arbejdsmarkedet

er der egentlig i vejen med at en ledig der er blevet fyret vil gøre sig om jeg så må sige arbejdsmarkedsparat til et job

opstår igen hvorfor skal man absolut efter ordførerens mening stå med et job

man er berettiget til et kursus

gøre sig klar til at hjulene begynder at dreje igen i det her samfund og jobbene opstår men jeg kan forstå

brugt som instrument i den aktive beskæftigelsespolitik vil man kunne se at det er meget meget vanskeligt at måle en konkret

at sikre at de ledige kommer tilbage på arbejdsmarkedet pointen er ikke som som jeg hører herre henning hyllested antyde at man blot vil fastholde de ledige

pointen er at de skal tilbage på arbejdsmarkedet og

når vi skal bruge uddannelse som redskab i den aktive beskæftigelsespolitik

skal være med henblik på at der er et job i den anden ende ellers har uddannelse meget meget ringe effekt

af det jeg forsøgte at understrege i mit

varme tilhængere af at bruge uddannelse som redskab i den aktive beskæftigelsespolitik forudsat at det er målrettet og

vil ordføreren ikke give mig ret i at

den her indsats og som siger at

er formentlig sket det at man har sendt folk i

der skal finansiere vores uddannelsesinstitutioner når det så er sagt

brugen af seks ugers selvvalgt hvilket

hensigten med

bliver ramt men til herre henning hyllesteds

spørgsmål som jo egentlig var en gentagelse af det første spørgsmål

mit svar også vil

effekten af uddannelse som instrument i den aktive beskæftigelsespolitik kan vi ikke måle nogen særlig effekt når det drejer sig om seks ugers selvvalgt derfor

i stedet for at lave sådan en lille ændring som den her for at tilgodese enhedslisten

have taget fat på en egentlig reform af hele det her område og det behøver ikke nødvendigvis at koste flere penge der er masser af penge på det her område

de vil kunne bruges bedre og mere målrettet med henblik på at sikre at ledige kan komme tilbage til

alle sammen enige om det er fru ulla tørnæs

dem der er arbejdssøgende skal søge bredt her er der nogle værktøjer som dem med mindst uddannelse kan

at komme videre på arbejdsmarkedet og dem kan de søge mens de går arbejdsløse så de klæder sig

til at stå klar til at tage imod de job som eventuelt kommer samtidig må vi også sige at når en arbejdsløs skal søge

lagt til side og så kommer man ikke i betragtning til at få jobbet derfor er det rigtig godt at de kan få de kurser så de står klar og kan ansøge

de ledige stillinger der er så de også har en reel chance for at komme ind på arbejdsmarkedet igen

gode muligheder til netop at kunne imødekomme det som herre jan johansen efterspørger

er der faktisk muligheder for at man som led i en jobplan kan få meget meget store elementer af uddannelse i sin jobplan og det kan man uanset det prisloft som vi indførte tilbage i totusinde

en billigere pris så jeg synes det er en god idé at de kan søge bredere og det er jo også det vi

har jo været vidner til at udgifterne på det her område

eksploderet massivt fra en udgift

størrelsesordenen knap hundrede million kroner tilbage i to tusind og syv der var udsigt til at det ville stige til syv hundrede og to og halvtreds million

i to tusind og elleve hvis ikke vi foretog os noget jeg mener

jeg mener vi har fastholdt at uddannelse skal have et jobfokus før det bliver brugt i den aktive beskæftigelsespolitik

million kroner på noget vi reelt ikke kan måle en effekt af derfor ændrede vi

venstre er imod at bruge uddannelse som et redskab i beskæftigelsespolitikken tværtimod men det skal have et jobrettet fokus ellers

var en rigtig sørgelig dag da venstre konservative dansk folkeparti og liberal alliance for lidt over et år siden vedtog et prisloft på seks ugers selvvalgt uddannelse for faglærte og ufaglærte forsikrede ledige det var ikke kun sørgeligt

også tillade mig at kalde det dumt det medførte at mange at de her ledige ikke kunne få den opkvalificering som netop kunne bringe dem tættere på arbejdsmarkedet regeringen dansk folkeparti og liberal alliance havde kun fokus på at tilbyde de arbejdsløse de billigste kurser de billigste uddannelser og ikke nødvendigvis de bedste eller mest beskæftigelsesrettede

det er en glædens dag det er sejrens dag for med det her lovforslag lægges der op til at fokusere på uddannelse og opkvalificering i hele beskæftigelsesindsatsen så kan man jo som socialdemokrat kun være i godt humør dermed vil vi

og opkvalificere sig til arbejdsmarkedet de vil kunne tage et hvilket som helst amu kursus til og med erhvervsuddannelsesniveau som vil få dem tættere på arbejdsmarkedet det vil hjælpe dem til at få et job igen

muligheden for eventuelt at gå i en anden retning

kan få job inden for det erhverv

fjerner vi også de begrænsninger som

har haft for at give den ledige den mest relevante uddannelse både i forhold til borgeren

kompetencer der efterspørges fra erhvervslivets

altså igen fremadrettet og fornuftig uddannelse

ufaglærte og de faglærte at vi nu igen kan tilbyde dem netop den uddannelse de har brug for for at komme tættere på arbejdsmarkedet og blive en del af hele det her arbejdsfællesskab

med til at lave vi skal gennem uddannelse og opkvalificering hjælpe de arbejdsløse med at komme ud på arbejdsmarkedet

vi skal og det er det vi tager alvorligt det er godt for den enkelte

godt for hele samfundet vi har

et eksempel på at virksomheden vsb industri og

fra randers har været nødsaget til at hyre udenlandsk arbejdskraft da der ikke var opkvalificeret arbejdskraft i nærområdet

ulla tørnæs ikke vil lytte til de her eksempler for eksemplerne er der

kan være en stor hjælp til at efteruddanne

de ledige det tror vi på og derfor er det her et supergodt

jeg i godt humør og derfor smiler jeg hele vejen ned til min plads

det er altid dejligt han har altid et smil på

mærkværdigt når man så

er mange fagforeninger der sender breve ud til deres medlemmer

det synes vi i fredet for aktivering og jobsøgning i den periode hvor i tager det kursus var det ikke mere rimeligt at man lavede systemet helt om

man fjernede de seks ugers selvvalgt

hjælpe de her mennesker som jeg ved at dansk folkeparti jo meget gerne vil repræsentere

dansk folkepartis bud på at komme videre

at socialdemokratiet og dansk folkeparti er er uenige her mener vi at seks ugers selvvalgt

at man kan få det kursus man

men jeg kan forstå at herre lahn jensen synes at

i forbindelse med amu kurser det skulle vi også gerne lidt til livs

jeg tog en uddannelse var det arbejdsgiverne selv der stod for at

de folk de skulle bruge nu er det åbenbart

en statslig opgave at den danske arbejdsstyrke har den uddannelse

der var rigtig rigtig glade for det betyder at nogle af dem som nu kommer ind på havnen kan få de her kurser og få sig et job

private udbydere det var jo rent faktisk noget den tidligere regering

der er en manglende sammenhæng i det regeringen siger

herre leif lahn jensen hvis nu man er pædagog og man gerne vil

som ligger over prisloftet

der kan få allermest gavn af det nu og her og det mener vi er de ufaglærte og de faglærte derfor er der en sammenhæng i det vi siger og gør vi siger

at i den her tid hvor der er krise og hvor der er høj ledighed skal vi sørge for at give en rigtig god

uddannelse til de mennesker som netop har brug for det det har alle det har pædagogen også

er nogle af dem som har sværest ved det og jeg må beklage men jeg havde selvfølgelig også håbet på at fru ulla tørnæs parti havde afleveret en meget bedre og større kasse

en ledig pædagog som gerne vil omskole sig under seks ugers selvvalgt og tage et

fastsatte med henblik på netop at lave en

siger nu skal vi til at have noget uddannelse igen nu er der nogle jobåbninger til os det er derfor jeg er glad og

kigger på hvad der rent faktisk finansierer det her lovforslag det er blandt andet fem milliard kroner mere i skatter og afgifter som gør det dyrere at være dansker

potentielt op mod fem tusind medarbejdere

stor sejr jeg er ikke sikker på at glæden er helt så stor hos de medarbejdere på fyn der risikerer at miste deres job og jeg tror faktisk

under den tidligere regering jeg tror

hundrede arbejdspladser arbejdspladser om dagen det var noget i den stil så kan

fire fem måneder det må man gerne men husk også på at de her arbejdspladser

at fordi de ikke kunne få

de nødt til at ansætte nogle fra udlandet det vil sige

gjorde at nogle mistede arbejdet og det

til folk udefra så ja jeg er rigtig tilfreds med det her

men det er jo nok ikke de seks ugers selvvalgts skyld

her kurser bare klar til at tage imod dem og sige hvordan får vi så

under den borgerlige regering havde med finanskrise at gøre

planer hvor man decideret vælger at jagte arbejdspladser

ved at arbejdspladser vil rykke ud af danmark

grønne energis tegn om man så må sige jeg håber vi kan blive enige om at der er

tror herre leif lahn jensen ikke at de medarbejdere som står til at miste deres job på grund af de afgifter som regeringen vil vedtage

at få et seks ugers selvvalgt kursus når de står og er

de skar ned på uddannelse de skar ned på de svagestes på de ufaglærtes på de faglærtes muligheder for at få en uddannelse

og det lykkedes ret godt for den regering vi heldigvis lige

i samfundet til ingen verdens nytte ordføreren sagde at

handler om de svageste at de skal have en chance for

undersøgelser eller analyser der viser at det

at man uddanner de svageste

har en beskæftigelseseffekt

er der siger at det

lyttet til

en vis ydmyghed over for at der er nogle mennesker der ved mere om tingene end mig der er jo lavet masser af analyser blandt andet af det økonomiske råd og vismændene

konkluderet

eksisterende undersøgelser finder

arbejdsmarkedet i øjeblikket ved vi heller ikke meget om hvad der skal til for at få indsatsen til at virke hvordan forholder

lytte til dem det omhandler

de mennesker som meget gerne vil have et job

hvis jeg får et stort kørekort

jeg hjælper de her mennesker det betyder meget for mig det betyder meget for dem

det loft der blev lagt ind over uddannelserne og amu kurserne det var dansk

med til det erkender vi blankt vi har også på nogle områder kunnet se at

det loft vi har kunnet se i de meldinger der er kommet udefra at der har været nogle steder hvor folk ikke rigtig har

få de kurser der var nødvendige for at de kunne få

ganske udmærket system

et kursus i forbindelse med ansættelsen efter aftale med arbejdsgiveren

lidt ærgerligt at man ikke bruger det det er lidt ærgerligt at der er nogle kommuner

kassetænkning at de siger at det det

det er altid en god forretning for kommunerne hvis de får en i beskæftigelse det er lidt ærgerligt at man ikke har brugt det system

bryder vi os ikke om

der egentlig bare tager kurser

fred i så lang tid jeg har set breve

sendt ud til ledige af

for at få tiden til at gå

men vi erkender blankt at på nogle områder blandt

også at vi skulle se på området her vores ønske i dansk

de kurser der kan føre til et job

en aftale med en arbejdsgiver

jo hurtigt få en fornemmelse af hvad arbejdsgiverne

efterspørger af kurser blandt folk vi kan også begynde at diskutere om det er rimeligt

uddanne den danske arbejdsstyrke

har taget deres uddannelse

tog ansvaret for at uddanne de folk de skulle bruge

kutyme at hvis arbejdsgiveren ikke lige kan få

heldigvis rigtig mange arbejdsgivere der gør

lidt mærkeligt at se en virksomhed der står

ikke selv vil tage et ansvar for at uddanne de folk de har brug for hvis virksomhederne gjorde det

der fik en praktikplads hvis arbejdsgiverne

til det arbejde der nu er det er en forkert vej

være med til at se på hele systemet vi tror på at

arbejdsmarkedsuddannelsessystemet

den kommende tid vi tror på at det står stille

vi skal tilpasse systemet til den fremtid som kommer

modernisere systemet

os ikke om

en del spørgsmål vi skal have afklaret i forbindelse med udvalgsarbejdet

efter vores mening også skete et stort misbrug af den måde man brugte systemet på

lavet det om således at

nytænkning det kunne vi jo så ikke fordi netop de seks ugers selvvalgt uddannelse var bundet af et forlig

per kursus og det er den vi erkender

for jeg har set avisartikler modsat andre der måske ikke læser de samme aviser som jeg gør

skal selvfølgelig også som politisk parti være klar til at tage det

der kommer noget der viser at det er lidt uhensigtsmæssigt men vi mener bare stadig væk at det er forkert at gå tilbage til det gamle system

fører det til et job i halvfems procent af tilfældene fører

at man tog hele systemet op og så moderniserede

system der fungerer

undervisningsministeriet med ind over

det er det der er det mærkelige at der er en hel del ligger i undervisningsministeriet men

der blev stillet stort spørgsmålstegn ved om det overhovedet er en statslig opgave at uddanne den ledige arbejdskraft og

det er dog sjovt

eller universitetsuddannelser jeg tænker også på

afgifter man pålægger virksomhederne men

der hvor jeg gerne vil hen er

til de job de nu har

arbejdsgiverne at man skal være sammen om det gælder for den sags

når man ikke går ind og har det rigtige samspil og

ikke har det rigtige system så får vi netop det at virksomheden

få sig et amu kursus eller hvad det nu

da ved at blive rigtig glad

i vejen for at dem med de korteste uddannelser de ufaglærte kunne uddanne sig gøre sig klar opkvalificere sig til de nye job

med kursusgodtgørelse svarende til dagpenge uden nødvendigvis at stå med et job i hånden det er jo

folk på universiteterne der er ikke garanti for job i den anden ende skulle jeg da lige hilse at sige

en statslig uddannelse og det er også det offentlige der finansierer den uddannelse

tænker på i forbindelse med de kortest uddannede

at vi gerne vil have et system hvor vi fjerner de seks ugers selvvalg så får vi et system hvor man går ind og vurderer

meget mere fokus på de kurser der nu bliver efterspurgt

de kvalifikationer som arbejdsgiverne så efterspørger og

jeg efterlyser at man går i gang med at se på

det her system så det tilgodeser mulighederne for at

kursus der også giver et job i stedet for det her med at man også

hvis man er på kursus sammen med nogen der har fået både tyve og tredive kurser uden

to tusind og tolv mellem regeringen og enhedslisten om flere rettigheder til ledige ufaglærte og faglærte personer og det er så hvad angår uddannelse herunder en fjernelse af prisloftet for kurser helt grundlæggende

det rigtig vigtigt at vi investerer i de ledige det er endnu vigtigere at vi gør det mens arbejdsløsheden er høj sådan at vi når vi øger arbejdsudbuddet også kan sikre at vores ledige får de rigtige kompetencer fordi en fleksibel og effektiv opkvalificering af de ledige er med til at sikre en kvalificeret arbejdsstyrke en kvalificeret arbejdsstyrke på baggrund af en aktiv arbejdsmarkedspolitik er jo netop et af de elementer som skal holde den unikke danske arbejdsmarkedsmodel som vi ynder at kalde flexicurity flydende dynamikken på arbejdsmarkedet forudsætter rent faktisk at danskerne har de nødvendige kompetencer og at de derfor også tør skifte job

jo netop det som får arbejdsmarkedet til at fungere effektivt i praksis så vi skal investere i de ledige men vi skal også vise tillid til de ledige når de gerne vil investere i egne kompetencer det er også en del af den danske model

anbefaler radikale venstre lovforslaget og ser frem til en rigtig god udvalgsbehandling

i anledning af et eller andet nogle gange et inferiørt lovforslag udråber det til

forholdsvis nyvalgt folketingsmedlem

patetisk men jeg må sige

i enhedslisten er vi rigtig glade for det her lovforslag som jo er en udmøntning af den finanslovaftale vi har lavet med regeringen og vi deler jo begejstringen med

ophævelsen af prisloftet på amu kurser og andre kurser er vi ikke i tvivl om vil gavne rigtig mange arbejdsløse og bidrage til at mange flere kan komme hurtigt tilbage i arbejde

når de nu igen kan få de fornødne kvalifikationer

vi synes jo at indførelsen af prisloftet i sin tid på de tre tusind fem hundrede kroner på amu kurserne ganske enkelt var ja jeg tøver ikke med at sige

med størst risiko for at blive arbejdsløse

og hvad de ellers er der bliver fyret i bundter og er blevet fyret i bundter siden krisen satte ind det var dem man fratog muligheden for at opkvalificere sig omskole sig gøre sig klar arbejdsmarkedsparate om jeg så må sige

de så skulle have nu hvor de gamle job forsvandt det var dem man ramte og dermed forringede deres mulighed for at opnå et nyt job det var gement

det retter vi op på med det her lovforslag vi synes selvfølgelig at det er ærgerligt at der stadig er loft over kurserne for de arbejdsløse med videregående uddannelser

for indimellem at kunne forbedre deres kvalifikationer hvis de bliver ledige

den priseksplosion eller hvad man skal sige den spekulation der gik i det var jo i høj grad for uddannelser og kurser for netop disse og

afværge på anden måde vi håber selvfølgelig at det her lovforslag er første skridt på vejen til flere og bedre uddannelses og kursusmuligheder

de arbejdsløse og vi ser gerne at vi kommer videre og at man i virkeligheden kan uddanne sig uden begrænsninger på dagpengene det er faktisk ikke så forfærdelig mange år siden at arbejdsløse frit kunne deltage i amu kurser i hele deres arbejdsløshedsperiode med fuld kursusgodtgørelse og det gjaldt både for a kasse medlemmer og

jeg kan huske at da jeg startede min karriere i det her uddannelsessystem fik man endda ekstra fem og tyve procent oveni som en motivation for netop at tage uddannelse det var dengang man syntes at uddannelse

bruge ledighedsperioden til noget fornuftigt også selv om der ikke

dengang fungerede det jo altså også i en tid med mange flere arbejdsløse end vi har i dag så vi håber selvfølgelig at ministerens ord om mere uddannelse til de arbejdsløse også bliver til virkelighed og at vi kan fortsætte ad den her sti

olsen som ordfører for liberal alliance

var grunden til at til at også socialdemokraterne

nogle af de tilbud der var til arbejdsløse og dagpengemodtagere i forhold til at

fra at komme i beskæftigelse

som ved det forrige forslag

det er som om der på venstrefløjen er

en tro på at efteruddannelse

svaret på alt jo mere vi putter i efteruddannelse jo bedre bliver det hele

er ikke ret mange undersøgelser der viser at det er rigtigt

er noget dårligt ved uddannelse uddannelse er rigtig godt hvis det rent faktisk fører til at man kommer i beskæftigelse det viser

seks gennemførte den tidligere regering

formandsskab af finansministeriet med henblik på styrkelse

virkningsfuld for de svageste på arbejdsmarkedet

for at få indsatsen til at virke i øvrigt og

meget med det her specifikke lovforslag at gøre men

at aktivering igennem efteruddannelse alt i alt har en negativ effekt på de lediges senere beskæftigelsesomfang

lønindkomsten for ledige der faktisk kommer i beskæftigelse så uddannelse er ikke altid bare godt

godt hvis det medfører at man får et arbejde

men det gør efteruddannelse ikke nødvendigvis hvad er problemet så i det problemet er selvfølgelig at det er enormt dyrt og de penge man spilder

er skatteborgernes hårdt tjente penge

kan ikke bruges på andre ting

aktiviteter som rent faktisk vil få folk i arbejde

at få skabt vækst som er forudsætningen for at der bliver skabt job og folk kommer i arbejde

følelser og der bliver taget eksempler

om folk som synes det er meget vigtigt at de får et kursus jeg prøver bare at holde mig til

sagkundskaben i dette land og de viser altså at effekten af det her er meget dårlig og på nogle områder endda

for sent der bliver trykket så jeg må sige nej tak til det

det er et hårdt slag

kan forsikrede og fleksjobvisiterede ledige deltage i op til seks ugers selvvalgt uddannelse

kurser der bringer den ledige tættere på arbejdsmarkedet med finanslovaftalen for to tusind og elleve indførtes der et prisloft ved køb af seks ugers selvvalgt uddannelse og baggrunden for prisloftet var at udgifterne var eksploderet ved at indføre loftet sparede man tre hundrede og ni og firs million kroner om året

at konservative

heller ingen hemmelighed at det aldrig var en blomst

i vores have overordnet set

der blev trukket op af jorden for at sikre genopretningen af dansk økonomi og det var egentlig reelt nok at kigge på området for det vi så var at udgifterne eksploderede fordi man kunne melde sig

der var blandt andet kurser som umiddelbart måske virkede lidt langt fra at være rettet mod arbejdsmarkedet her tænker jeg for eksempel på kurset vinlære

at vide en masse om vin men giver det job det er spørgsmålet

og hvor kurserne direkte gav job på hånden og det fik konsekvenser for både de ledige og for virksomheder som ikke kunne rekruttere velkvalificeret arbejdskraft det var blandt andet svejseuddannelserne og certifikater til bus og truck for bare at nævne et par eksempler

at lovforslaget udmønter en del af finanslovaftalen mellem regeringen og enhedslisten og det er faktisk det største problem for os konservative for selv om konservative græder tørre tårer over at prisloftet nu fjernes

en finansiering er med til at fjerne loftet er jo stigende skatter og afgifter som vil gøre det dyrere at være dansker og det er vi indædt modstandere

det er vi også indædt modstandere af således på grund af vores modstand mod stigende skatter og afgifter som vil koste danske arbejdspladser gøre det dyrere at være dansker stemmer vi imod

de konservative støtter en målretning

selvvalgte uddannelse uden prisloft

imod en målretning til bestemte uddannelsesgrupper er man for eller imod en målretning

er de mest arbejdsmarkedsrelaterede

der gøres størst brug af nu nævnte jeg eksemplet med vinlæren

det kan godt være at der kan være nogle borgere for hvem det kan være rigtigt gavnligt at få et

de certifikater som som

at vi har set eksempler på danske svejsere som ikke

vi med på at målrette det men jeg er ikke sikker på at jeg måske helt forstod

at prisloftet især har ramt de ufaglærte ledige

være en mening med vores beskæftigelsespolitik og

prisloftet har betydet at danske medarbejdere som måske lige manglede

men vi kan ikke stemme for dette lovforslag på grund af den finansiering der ligger

og vinlærekurset var jo netop rettet mod de

vinhandler som havde brug for den særlige viden som nogle af os gerne vil have når vi skal rådgives om hvad vi skal købe ind til weekendens middag

dem der arbejder i de andre afdelinger i et supermarked er det ikke en smule

ikkeuddannede og de kortuddannede når man ved hvor mange

mellem og højtuddannedes uddannelser

tage fat i sin egen regering

jeg ikke så derfor bliver det noget sværere jeg kan forstå at

drikker dyrere vine end jeg selv gør

en vin vin det som er interessant er jo at netop det her kursus i vinlære

undtaget fra prisloftet hvorimod

det ganske enkelt var for dyrt og det er jo i erkendelse

vi siger jamen det var ikke en blomst der er groet i vores have det var i virkeligheden nok snarere en tidsel

vedligeholde sin evne til at arbejde og det betyder at man skal gøre alt hvad man kan

om ordføreren vil bruge modstand mod stigende skatter til at stemme imod alle gode

synes at man skal finde en bagdør og sige

tilværelse de næste tre fire år for det konservative folkeparti hvis ordføreren mener at man skal stemme

som jeg også stillede spørgsmål til den socialdemokratiske ordfører om

netop det her lovforslag faktisk er med til at skabe flere arbejdsløse i danmark det er nox afgiften og hvis

det betyde op til fem tusind arbejdsløse på fyn herre leif lahn jensen fra

kaldte det for en stor dag jeg tror ikke gartneriarbejderen på fyn vil kalde det for en stor

hvis han mister jobbet og jeg tror han vil synes det er bedre at beholde sit job

som forventet jeg vil gerne takke enhedslisten for et godt samarbejde

flere sider blevet fremført at det her skulle være svært for regeringen at lægge frem og at det sådan skulle være af hensyn til enhedslisten

forslag vi førstebehandler i dag er af hensyn til de mennesker der er ramt af arbejdsløshed jeg

det er vel en af grundene til at enhedslisten og regeringen har et godt samarbejde

arbejdsløses vilkår

ordentligt arbejdsmarked og en god arbejdsmarkedspolitik i det hele taget på det område

er vi altså meget enige regeringspartierne og enhedslisten imellem det er afgørende

at vi prioriterer vores arbejdsløse det er afgørende og

midlerne i vores beskæftigelsesindsats sådan at vi stille og roligt får allokeret ressourcerne derover hvor de giver mest mening og det er selvfølgelig til uddannelse

jeg har meget stor forståelse for at også den tidligere regering

ansvarlig økonomisk politik

være svære og som også en gang imellem

have negative konsekvenser det ændrer dog ikke på

man ikke nedprioritere uddannelse til mennesker der er ramt af arbejdsløshed og jeg mener at det sådan set er det der er det gode ved lovforslaget her

kedelig konsekvens af

som jo for mennesker har betydet at

tage den uddannelse der skulle til for at

finde sig et arbejde vi har mange ufaglærte i danmark vi har mange ufaglærte der er i arbejde og vi har også mange ufaglærte der er ramt af arbejdsløshed den gruppe i danmark der har den højeste ledighed

fem og tyve til ni og tyve årige uden uddannelse og derfor synes jeg der er et kæmpestort behov for at vi satser på kompetenceløft på voksen og efteruddannelse på voksenlærlingeordninger og andre ting der gør at mennesker kan flytte sig kompetencemæssigt af hensyn til dem selv

hensyn til deres fremtidige placering på arbejdsmarkedet det at man indførte et generelt prisloft har jo betydet at der har været en gruppe

de kurser de selv har vurderet har været nødvendige og gode

og i virkeligheden ufokuseret nu fjerner vi prisloftet men vi gør det målrettet

det er lige præcis de to grupper vi i særlig grad ønsker at prioritere med vores voksen og efteruddannelsesmuligheder men tak for diskussionen i dag jeg vil gerne

tilkendegive at regeringen ser positivt på yderligere diskussioner af hvordan vi bruger midlerne på voksen og

det er også efterlyst af venstres ordfører i dag og jeg er sådan set enig i

bruger som samfund mange penge på voksen og efteruddannelse og vi skal altid være parate til at diskutere om de penge kan bruges

der også i dag har været debat om effekten af seks ugers selvvalgt uddannelse jeg har også gransket

de rapporter der har været lavet om ordningen og det man i hvert fald kan sige er at hvis man skal se på hvilke grupper der profiterer mest af seks ugers selvvalgt

præcis de grupper som vi tilgodeser med lovforslaget her nemlig ufaglærte og faglærte

er det næsten logik for perlehøns at det i særlig grad er til fordel for folk der enten ikke har en uddannelse eller har en kortere uddannelse

at hvis man har været på skolebænken i mange år og har en længere uddannelse måske endda en længere videregående uddannelse så profiterer man ikke af seks ugers selvvalgt uddannelse på samme vis så jeg synes også på baggrund af evalueringerne at vi laver den nødvendige målretning af de penge som vi vælger at bruge på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

b ni og tyve pålægger regeringen

at anmode ruslands præsident om at få kopi af kvalificerede dokumenter om dkp

ole sohn ledelse af partiet i perioden nitten syv og firs til en og halvfems subsidiært skal regeringen anmode ruslands præsident om tilladelse til at en af regeringen udpeget udpeget uvildig historiker kan få adgang til dokumenter med henblik på offentliggørelse beslutningsforslaget indebærer således at dette emne vil indgå som et element i den danske regerings bilaterale dialog med rusland regeringen finder ikke anledning til at rette henvendelse til ruslands præsident med henblik på en undersøgelse

en nuværende ministers forhold der ligger mere end tyve år tilbage og som ikke vedrører embedsførelsen men den pågældendes bestridelse af hvervet som formand for det andet parti regeringen arbejder for at varetage danmarks økonomiske og politiske interesser i forhold til rusland under

regering blev de dansk russiske relationer klart styrket og regeringen ønsker yderligere at styrke den politiske dialog og samarbejde med rusland regeringen finder ikke

ole sohn virke som formand for et andet parti i perioden syv og firs til en og halvfems er et emne der bør indgå som en del af regeringens dialog med rusland om aktuelle væsentlige bilaterale og internationale spørgsmål regeringen kan på den baggrund ikke støtte

om en telefonopringning eller en mail fra statsministeren

som som nogen sinde jeg mener

vi har haft så godt et forhold til rusland siden peter den store og det er altså rigtig rigtig lang tid

udenrigsministerens karriere igennem mange år og jeg tror da aldrig nogen sinde

i alle mulige sammenhænge ustandselig og så igen og så lige pludselig når der er noget der drejer sig om hans egen partifælle

væsentlige bilaterale forhold i vores

til rusland vi diskuterer en begivenhed

det er faktisk historiens særkende

alt forbandede fortid

det undersøger de i stor stil

uvildig historiker

i forhold til rusland det er simpelt hen et spørgsmål om konstante avisrygter avisartikler myter

det er et problem ikke alene for regeringen det kunne være det samme det

men også for danmarks anseelse at der hele tiden er store avisartikler velbegrundede avisartikler der fortæller at en af dronningens ministre måske har modtaget ulovlige

og ikke spørgsmål der ligger over tyve år tilbage

er historie der er meget tæt på og historie der er meget langt

korte det af til kun ting der ligger meget langt tilbage men det er klart at i vores forhold til rusland og

andre lande er man nødt til at prioritere om man vil bruge sin tid

på forhold der ligger tyve år tilbage eller om man synes det er de nuværende forhold der er væsentlige

det forstår jeg godt og det forstår jeg i særdeleshed når

regeringens virke men skal jeg forstå udenrigsministeren sådan at fordi ting ligger tyve

aktuelle og væsentlige forhold i vores udenrigspolitiske samkvem også med rusland det vil vi fortsat være

det er vigtigere at være optaget af det

som ikke har noget som helst med den nuværende ministers embedsførelse at gøre

afpresse en nuværende minister i hendes majestæts regering er ikke relevant

og i modsætning til den nuværende opposition der måske ikke har så meget at rive i jeg ved ikke hvad det er

udvikle det forhold i stedet for spørgsmål der ligger tyve år tilbage

sag er uaktuel og uvæsentlig hvorfor tror

diskutere aktuelle og væsentlige

at den konstant skal trækkes til truget hvorfor er det at den her regering før valget talte om åbenhed en ny epoke i folkestyret en ny tid hvor fløjene skulle samles hen over midten og hvor alt ville blive lagt frem

det første der så sker når det drejer sig om en af regeringens ministre

ikke bare som en østers men som noget fuldstændig usammenligneligt som et fort der lukker sig mod omverdenen og hævder at alt er irrelevant

det i øvrigt ligger tyve år tilbage det må man i sandhed undre sig over men man kan måske kigge lidt kigge lidt ud over den her borgs mure og så se på befolkningens reaktion på den kolossale kløft man er ved at skabe imellem den virkelighedsopfattelse man havde før valget

efter valget hvorfor er

så farligt at henvende sig til de russiske myndigheder

utrolige sag vi har set udfolde sig i medierne omkring herre ole sohns fortid hvor der er modtaget penge fra en fremmed magt og hvor der er foregået alle mulige mærkværdige transaktioner som det har været ubegribelig vanskeligt at få erhvervsministeren til at forholde sig til det er ikke en fortidig sag

jeg er med på at der er store historiske perspektiver

den kolde krig som man sagtens kunne diskutere men det har

set ikke noget med den her sag at gøre det der er relevant i den her sag er spørgsmålet om hvorvidt der ligger papirer der godtgør at en fremmed magt eller for den sags skyld hvem som helst der måtte være i besiddelse af dokumentation for hvad den nuværende erhvervs og vækstminister

det er en nutidig sag og det er det jeg forstår at regeringen blankt afviser at undersøge man hævder oven i købet

relevant at det ikke er noget som er en nutidig sag er en fortidig sag jeg må indrømme

jeg synes ikke det tjener regeringen til ære og jeg synes det er i fuldstændig modstrid med hvordan regeringen

altså den røde side om at løse den her

man selv med et bekvemt flertal og dansk folkeparti i ryggen kunne have klaret opgaven

gået til russerne det er jo ikke ny viden det er viden der har ligget her i mange mange år hvorfor har venstre og herre søren pinds flertal ikke brugt lejligheden har

efter min opfattelse først er fremkommet i en længere artikelserie i jyllands posten hvor også tidligere sovjetiske kilder er trådt frem

ville det ikke have været interessant så bare at

læst lidt i dem og sagt hov her er da vist en interessant historie er det virkelig nødvendigt for så højtuddannet en mand som herre pind at vente til

sag har fremført at der er kommet nye overraskende informationer frem i den her sammenhæng ikke mindst informationer fra russiske kilder og derfor synes jeg det ville tjene regeringen at søge tingene afklaret hvis

er min holdning til tingene at russerne i den her sag vil være langt langt mere hjælpsomme og interesserede

været umuligt for en blå regering at få lov af russerne til det her for der er én ting russerne

det er ikke at blande sig i andre folks interne anliggender

ord hældt ud overalt og det kan man sagtens gøre nar ad

tager stilling efter at udvalgsbehandlingen

anden gang i den her folketingssamling at dansk folkeparti foranlediger en debat om erhvervs og vækstministerens fortid i november sidste år

der skulle en hasteforespørgsel til og dengang debatterede vi og hold nu fast statsministerens kendskab til erhvervs og vækstministerens kendskab til danmarks kommunistiske partis økonomiske forbindelser til sovjetunionen for mere end tyve år siden det var det hastende spørgsmål dengang den forespørgsel dengang kom der ikke noget nyt ud af al den stund at sagen jo er ret klar og den er blevet belyst både af ministeren selv i et omfattende forfatterskab og og af pet kommissionen

op hvad vi socialdemokrater mener om denne sag erhvervs og vækstministerens fortid som dkp formand er kendt den sovjetiske støtte til dkp er kendt og den er også beskrevet af pet kommissionen den som vi i folketinget selv har nedsat og ministeren har offentligt lagt afstand til dkp og det som dkp stod for på den baggrund har den danske befolkning fem gange valgt ham her

folketinget som det han er i dag nemlig sfer vi socialdemokrater har altid været indædte modstandere af kommunismen og det som det tidligere soviet stod for men vi har også altid været indædte tilhængere af retten til at blive klogere det gælder alle også erhvervs og vækstministeren indtil nu har den her sag jo mest begrænset sig til indenrigspolitiske drillerier fint nok med det men i dag vil dansk folkeparti så tage skridtet videre og gøre det til en del af danmarks udenrigspolitik indtil videre er df alene om det synspunkt vi har lige hørt at venstre

stemmer for og det er også et synspunkt som jo er noget vi i hvert fald fra socialdemokratisk side ikke kan støtte for det dansk russiske forhold er altså ekstremt vigtigt der er rigtig mange aktuelle sager som skal på dagsordenen dagsordenen om arktis om de russiske skibe der sejler gennem øresund om det store og voksende eksportmarked for danmark om gasimport til danmark om de store problemer med sikkerhed i centralasien herunder afghanistan hvor rusland spiller en nøglerolle på grund af sit medlemskab af sikkerhedsrådet

ikke fordi der mangler emner på dagsordenen aktuelle vigtige emner for danmark og rusland når danske og russiske ministre mødes nu vil dansk folkeparti så og det må være af rent indenrigspolitiske grunde have spørgsmålet om danmarks kommunistiske parti og de russiske arkiver med på den i forvejen lange dagsorden og lad mig sige helt klart det kan vi ikke støtte ethvert parti der tager danmarks nationale interesser seriøst ethvert parti der tager det dansk russiske forhold seriøst

jeg skal for en ordens skyld også sige at det radikale venstre støtter denne konklusion tak

at skrive en mail og det tager cirka en dags tid i rusland at finde ud af om man så vil gøre det og åbne arkiverne

en uvildig historiker

det vil være af meget væsentlig betydning for vores

danmarks anseelse det er faktisk derfor at vi er interesseret i det her når nu jyllands posten kan fortælle at man med sikkerhed ved det

i danmark nikolaj sjatskikh

dokumenter ligger i præsidentarkivet var det så ikke interessant bare lige at få det afklaret og slippe for alle mulige avisartikler der fortsætter

man siger at den her sag ikke er noget stort projekt så er det

bruge så meget tid på en sag som altså er velbeskrevet vi har

de implicerede har lagt tingene frem derfor er der ikke noget nyt at komme efter og

et forhold mellem danmark og en anden stat

vigtig ting som ikke skal afspores af indenrigspolitiske drillerier som jeg

i solide og ordentlige avisartikler med ordentlig research og så videre

men rent arbejdsmæssigt for den danske regering

ikke noget stort projekt det er derfor jeg siger at

det må også gøre indtryk på dansk folkeparti at vennerne ovre i venstre

som først udenrigsministeren og nu jeg selv har prøvet at forklare nemlig at den danske udenrigspolitik ikke skal dikteres

for min skyld godt forskes endnu mere i både fortid og nutid

den kolde krig men det skal ikke være noget

den danske regering sætter i værk

den danske udenrigspolitik er dikteret af det er derfor at vi må afvise det her forslag og det lyder som om der er flere partier også

regeringen ikke kan støtte det her så jeg kan

historien skal ind i debatterne her

er kommet en tendens til at politikerne begynder at

beskæftige sig mere med historieskrivningen i frankrig er der en stor debat om armenierne

også her i danmark er det kommet op

en rolle men jeg tror virkelig at vi skal lade historieskrivningen forestået af historikerne

er det et anliggende mellem forskere derfor

man skal være meget forsigtig med at gøre det her til et udenrigspolitisk

handlefrihed men den er begrænset vi har også en begrænset

kapital den skal vi forvalte med stor varsomhed i forhold til rusland hvad er så

det er selvfølgelig de økonomiske forhold

støtter vi fuldt ud det er også at få rusland placeret på en ordentlig måde i det europæiske hus

lægge pres på rusland i forhold til demokratiske rettigheder hvis jeg skulle tage

har en meget meget sort samvittighed i forhold til hvad der skete i tjetjenien i stedet vil dansk folkeparti her i

folketinget tage en tyve år gammel sag op

der ligger et dokument i præsidentarkivet hvor ved herre

er da noget useriøst at når man har

snak med vladimir putin hvor alle mulige spørgsmål vigtige spørgsmål kunne diskuteres siger man til putin putin vi tror nok der ligger et

ikke godt få lov til at se det det er da fuldstændig useriøst

tilsyneladende får en smule medvind fra fra venstre overrasker mig da dybt det gør han så tilsyneladende heller ikke

venstre vil jo næppe stemme for det selvfølgelig vil venstre ikke det

har de i hvert fald store problemer hvis de selv får magten igen naturligvis ingen ansvarlig regering

han var udenrigsminister det gjorde fru lene

da han var statsminister selvfølgelig er der ingen ansvarlig dansk regering

og det ved alle i det her folketing godt

det her har har bare som formål at køre en eller anden

i hvert fald noget som skal påpeges og derfor

vi overlader til historikerne jeg synes også ligesom herre holger k nielsen at det

og som i øvrigt også tidligere er foregået i det tyrkiske parlament bare med modsat fortegn det er jo præcis derfor at vi i det her beslutningsforslag skriver at det er uvildige historikere der skal have adgang til de her dokumenter

ikke meningen at den danske regering skal sidde og fedte med det her

fuld udstrækning er i gang med at åbne de arkiver de har selv bunker af videnskabsfolk der sidder og er i gang med at

i deres lands historie derfor vil de da givetvis

den danske regering synes at det er væsentligt i forhold til debatten i danmark i forhold til den danske regerings anseelse

avis efter avis beskæftiger sig med den i store featureartikler der bliver talt om det i radio og

lang lang tid før herre ole sohn blev en del af regeringen

ikke interesserer nogen jo det interesserer den danske offentlighed og det har betydning for danmarks anseelse i udlandet

ned i en række ting omkring dkps sidste år

vil grave mere ned i det

men vi skal da ikke bruge udenrigspolitiske ressourcer på

det også spændende at følge forskellige sagers forløb igennem forskellige historikeres

lavet fejl i tilværelsen og jeg vil personligt

erkende at jeg ikke er fejlfri hverken politisk eller på anden måde og måske ikke mindst i min ungdom har jeg lavet mange fejl jeg vil være så fri at tro at selv

måske har lavet fejl også politiske fejltrin i sin ungdom men jeg kan tage fejl jeg har undret

ikke har benyttet sig af ti års central rolle som støtte for vk regeringen og vi hører

den viden som han bygger sit forslag på har ligget fremme og har været tilgængelig for alle og enhver også ham selv sådan at den gamle regering hvor herre søren espersen havde indflydelse kunne have fået realiseret det her jeg tænker lidt på gad vide om

forestiller sig at den nuværende regering

vil opfylde hans ønsker og at det kun er for at få endnu en historie i gang om den her

minister jeg ved det ikke hvis vi skal

også søren espersens fløj forholdet til usa

til sydkorea og så videre og så videre der er jo masser af sorte huller i alle partiers historie som vi kunne grave i jeg ved ikke om nogen vil melde sig og føle sig fri for mistanke

den nærmest maniske interesse for herre ole sohns historie jeg kan godt lide selv at læse om det men jeg

en privat vendetta over for en folketingskollega og det har jeg ikke lyst til at deltage i

det er en gammel sag og

dedikerede ven bent jensen

officielt og uofficielt til stort set alle kilderne

gøre den lidt populær og tilgængelig sådan at alle kunne forstå den

bøger og afsløringer af mennesker der er kommet i klemme i det sovjetiske system og

også med interesse melde mig som en af de første

søren espersen selv vil lave arbejdet og ikke overlade det til

historien er til at blive klogere af men jeg har ikke fantasi til

at den her sag kan være nogen som helst risiko hverken for den

danske folketing så jeg kan ikke støtte

huller i andre partier og

har ikke spor at gøre med

i vk regeringens tid det har jeg givet en forklaring på i

sagt nej for det er forstandige mennesker de gider ikke blande sig i

vil de netop ikke gøre hvis det er en rød regering hvori

selv sidder der beder

gør hele forskellen jeg nægter at tro på at en borgerlig statsminister nogen sinde ville kunne få åbnet det her

samme øjeblik blander rusland sig i vores interne anliggender her i

en lyslevende sag vi kan læse om den

og den kommer givetvis igen så det er en sag der kører og kører

gammel sag lad det ligge de der atombomber

kan ikke se en eneste vinkel der gør at det her skulle være en usikkerhed for for

jeg tror ikke på at en blå regering ville få noget ud af det siger

sende en mail ville det ikke har været en fin anledning

som om interessen først er der når man kommer i opposition for så skal man have et eller andet at

at sværte personer til med personlige oplysninger det er for billigt søren espersen jeg synes ikke der er nogen ting der tyder på

finde ud af noget da han havde muligheden

danmarks anseelse

tillid til en siddende ministeren der er skriveri efter skriveri i aviserne der kommer med klare indikationer på at der kan have været situationer hvor hvor erhvervs

vækstministeren kan have været engageret i noget om illegale penge hans navn står på de sider som jyllands posten har bragt i faksimile det er da en vinkel der er til at tage og føle på det er lige nu og her det er ikke for tyve år siden men

prøvet mens han havde magten til det at finde ud af det han sagde jeg tror ikke at

have været interessant at prøve når det kun tager fire minutter for en statsminister så kunne herre lars løkke rasmussen måske være blevet ulejliget af den opgave eller for den sags skyld anders fogh rasmussen men det har

søren espersens politiske virke her i folketinget så derfor synes jeg

der er nogen grund til at arbejde videre med den her sag og derfor kan

til at forestille sig at en regering ville udnævne en tidligere

jeg bliver også nødt til at spørge ordføreren

medlem af det danske parlament adskillige gange

derfor tænker jeg at hvis man kan være medlem af folketinget

af statsministeren og det er også statsministeren suverænt

beslutning om den sikkerhedsgodkendelse der skal foretages af de enkelte ministre det er den afgørende forskel og selvfølgelig er det mere relevant at undersøge om en minister kan afpresses

ikke må kunne afpresses for det meste fuldstændig ligegyldigt det er ikke ligegyldigt for en

der sidder centralt placeret i den danske regerings top med adgang

skulle gøre at man ikke kan blive minister i det her land

det har været et lovligt parti i danmark i alle årene på nær de år hvor

parti været et lovligt parti

gradsforskelle på hvilke partier

særlige kodekser som de borgerlige bruger til det så er spørgsmålet hvilken afpresning kan der ske af herre ole sohn

lad os nu sige at han har handlet med en magt det har han jo

han har handlet sort med en magt som ikke længere eksisterer nemlig sovjetunionen

meget meget teoretisk situation at man skulle kunne vurdere en afpresningssituation og

fordi det er fremsat og det gør vi så jeg tror imidlertid ikke et øjeblik på at forslagets eventuelle vedtagelse vil få så meget som en eneste lillebitte russisk bjørn til at reagere endsige på at det vil gøre nogen af os klogere

regeringen at rette henvendelse til ruslands præsident for at få tilsendt en kopi af klassificerede dokumenter om danmarks kommunistiske parti under den nuværende erhvervsminister herre ole sohns ledelse

nitten syv og firs til en og halvfems og subsidiært at give tilladelse til at en uvildig historiker får adgang til dokumenterne med henblik på offentliggørelse enhver ved

ole sohn har været formand for de danske kommunister helt frem til det sovjetiske regimes sammenbrud og enhver ved at de danske kommunister modtog penge fra de kommunistiske brødre i øst

ole sohn i nitten en og firs blev medlem af dkps centralkomité var det almindeligt kendt at millioner af sovjetborgere havde været deporteret til arbejdslejre blandt andet på baggrund af deres almindelige politiske aktiviteter

det var også kendt at de østeuropæiske regimer enten ved egen kraft eller ved sovjetunionens mellemkomst slog hårdt ned på demonstranters krav om demokratisering og almindelige borgerlige rettigheder andre steder i verden vi ved med andre ord allerede rigtig rigtig meget om herre ole sohns fortid og ikke mindst om kommunismens forbrydelser det har vi vidst i adskillige år

nu ole sohn så blevet

men vælgerne og landets regeringstop har truffet deres valg med åbne øjne og inden for gældende lovgivning tænk hvis vi her i folketinget kunne bruge tiden på at diskutere de ulykker som erhvervsministeren og den samlede regering er i fuld gang med at vælte ned over danskerne

vægte højere end almindeligt politisk drilleri sådan ønsker

i denne sag politik bliver gjort til skuespil for folket og det daglige skud medietid skal sikres uanset hvad

ole sohns politik og ikke på at bekæmpe ole sohn som menneske

vi så i et dilemma for hvis det skulle vise sig at dette forslag kommer til afstemning vil det naturligvis være svært for os som er liberale at stemme imod maksimal åbenhed

som kompromitterer dansk udenrigspolitik vi vil derfor afvente den videre behandling inden vi tager stilling til

jyllands posten finder væsentligt som berlingske tidende finder væsentligt som bt finder væsentligt som ekstra bladet finder væsentligt og så videre og så videre

man selv bestemmer det bestemmer vi selv så jeg synes ikke det er ordentligt at

kritisere den slags

fru mette bock siger at enhver vidste at dkp modtog penge fra øst også i

herre ole ole sohn siger at han ikke gjorde

og hans navn er set på nogle faksimiler

i det sagen drejer sig om

modtog penge fra øst men sagen er at

og jeg bruger også en fredag eftermiddag her i det høje ting sammen med

diskuterede det fremsatte forslag så det

må prioritere fuldstændig som de vil

det han siger er at han ikke selv

kendskab til det og hvis

den danske regering kan få russerne til at åbne arkiver som adskillige medier har forsøgt at få åbnet igennem lang tid ved at vi

dette beslutningsforslag så tror jeg simpelt hen ikke på herre ole sohn nej sludder

vi bruger hans navn så meget det er

efter vores opfattelse i præsidentarkivet er jo de illegale

og som andre tidligere før herre ole sohn

drejer sig om den her formand i modsætning til alle de andre formænd

det jeg anfægter her er jo ikke sagens substans jeg forholder mig lige så kritisk til kommunismen

ole sohns fortid som herre søren espersen gør

dette beslutningsforslag og det jeg anfægter er at vi i det høje ting bruger tid på at diskutere personer i stedet for at

om det udtryk er møntet

af os som mener det er væsentligt at få undersøgt hvorvidt der ligger en afpresningstrussel fra en fremmed magt på danmarks vækst og erhvervsminister eller hvad det præcis var fru mette

mente med det pågældende udtryk

som primært et ønske om at

formand for dkp mens de af det kommunistiske

undertrykte folk kæmpede sig fri af kommunismen hvis forbrydelser mod menneskeheden overgår alle andre forbrydelser i det tyvende århundrede

denne sidste mohikaner erhvervsministeren

selv mens balterne kæmpede sig fri østtyskerne væltede muren og alle de østeuropæiske lande tog deres frihed tilbage

ole sohn som formand for et parti der ville indføre den kommunisme i danmark som alle andre kastede af sig fordi den var undertrykkende og menneskeforagtende han stod i spidsen for et parti som ville det danske demokrati til livs ophæve det frie marked

os ud af både nato og eu i dag sidder han så i en regering som går ind for nato eu det frie marked og demokratiet og han er lige netop minister for dette frie marked med dets frie erhvervsliv som han dengang ville lægge i statens lænker det var da godt for ham og danmark at hans parti forsvandt og aldrig fik magt som det havde agt hvad han gjorde med sin position som formand er selvfølgelig blevet diskuteret i offentligheden i forbindelse med at han blev minister mens han blot var i spidsen for sf i opposition havde det ikke den store

risiko når forskellige sager og transaktioner nu drages frem siger han ét mens andre fortæller os og antyder noget andet vi ved altså ikke med bestemthed hvad der er korrekt

er forkert det må derfor være i hans egen og i regeringens interesse at få fjernet al tvivl og det sker selvfølgelig bedst ved at få fremlagt dokumentationen for hans relationer til og gøremål med sovjetunionen i hans formandsperiode og det kan altså kun ske gennem adgang til præsidentarkivet i moskva det kan regeringen rette henvendelse til præsidenten om

rusland er jo netop ikke identisk med

foretrække at regeringen selv beslutter

den vil gøre det for sin egen og dansk historieskrivnings skyld det er statsministerens opgave og ansvar at stå inde for hver eneste af sine ministre

hvis hun vurderer forkert vi ser derfor helst at regeringen selv træffer nogle beslutninger som kan kaste fuldt lys over denne erhvervsminister og vi vil derfor med interesse følge regeringens svar

i udvalget jeg ser helst at man af egen fri vilje kaster lys over sagen jeg jeg er ikke nogen stor tilhænger af at vi fra folketingets side træffer beslutninger om de enkelte ministre som er

potentielt regeringsbærende parti jeg ved godt det det svinder lidt

blive regeringsbærende og

havde magten i ti år og at der er et folketingsflertal der skal pålægge en regering

stor dyd af at være super seriøs og lærd og klog kan stå inde for noget der i sin essens

var i opposition var det ikke særlig interessant det der er

at der nu sidder en minister med den fortid

den politiske fortid som jo er helt uhyggelig men den har han så gjort op med

også blevet valgt som det er blevet påpeget men det er uhyggeligt at kunne sidde på det tidspunkt

nu er minister og forsvarede at man ikke skulle have

kan være erhvervsminister og stå for det frie marked som han ville have undertrykt og forhindret men det er så det man har besluttet og derfor er det også

skal stå på mål for sin beslutning og derfor ser jeg helst at statsministeren kaster det fornødne lys over det men gør statsministeren ikke det og leverer hun ikke

tilstrækkelig ordentlige svar i folketingsudvalget så må jeg

nemlig om den nuværende vækst og erhvervsminister kan afpresses gider man ikke engang at spørge de russiske myndigheder om

det er ikke dansk og det

så jeg er ikke nogen stor tilhænger af det derfor ser jeg også helst at vi undgår at komme til en afstemning om

synes ikke om den mentalitet der

så en sag fordi de selv sidder med en minister med en fortid som

på grund af venstres og konservatives

givet mig anledning til et tankeeksperiment tænk hvis danmark i nitten fem og tres tyve år efter besættelsen

og dermed altså været formand for en bevægelse som var danmarks fjende og tænk hvis rygterne i

florerede igen og igen om at denne minister

med usvigelig sikkerhed en gang for alle kunne afkræfte eller bekræfte rygterne og at præsidenten bare ved et

mon så ikke jens otto krag det

jeg ringer lige til vesttysklands præsident heinrich lübke og så får vi den sag bragt i orden så vi en gang for alle kan slippe for alle avishistorierne og alle rygterne

og kontrafaktisk historieskrivning synes jeg i bund og grund er en unødig beskæftigelse men jeg tror alligevel han ville have gjort det dog er hele sagen ikke særlig realistisk for jeg kan med hundrede procents sikkerhed sige at den socialdemokratiske statsminister jens otto krag

vor nuværende statsminister har i modsætning til sin forgænger

som i alle årene i alle årene var mere loyale over for sovjetunionen end noget andet kommunistisk parti i vesteuropa

befriedes massegravene blev åbnet og alle skeletterne i øvrigt begyndte at rasle ud af skabene stadig var loyal over for de lede magthavere i kreml to centralistiske diktaturideologier nazismen og kommunismen er nu lykkeligvis forsvundet fra europa takket være visionære kompromisløse statsmænd som churchill thatcher

ligger de to menneskeforagtende ideologier nu godt begravet i historiens store arkiv

og kommunistpartiet dkp blev anført af henholdsvis frits clausen

den nuværende erhvervs og vækstminister

skulle blive så vidt forskellige omend de to havde så meget tilfælles både hvad angår tankegods og ideologi da sovietregimet endelig var

begyndte erhvervs og vækstministeren så at bekæmpe og jage kommunister takket være sine gode russiske sprogkundskaber og sine venskabelige forbindelser i moskva og berlin

skaffede han sig adgang til kgbs og stasis arkiver og derovre østpå begravede han sig så i et par år i papirer og dokumenter fra gulag kz lejrene inden han efter at støvet havde lagt sig herhjemme vendte tilbage til sit fædreland nu som bestsellerforfatter i bog efter bog den ros skal han have afslørede erhvervs og vækstministeren kommunismens elendigheder hvilket stribevis af forskere som sakharov solsjenitsyn og vor egen bent jensen i øvrigt for længst havde gjort på et tidspunkt hvor erhvervs og vækstministeren virkede ganske uinteresseret

at forestille sig frits clausen i en lignende situation nogle år tidligere springe rundt i berlins ruiner på jagt efter dokumenter der kunne afsløre nazismen

en levende fantasi på denne kontrafaktiske spekulation men lad den side af sagen ligge det har ikke været vores tanke med dette beslutningsforslag at starte en lang debat om nazisme og kommunisme ej heller at diskutere hvorvidt erhvervs og vækstministeren har angret eller ikke angret nej dansk folkepartis ærinde her i dag er af en ganske

pragmatisk ligetil og praktisk karakter vores eneste ærinde er simpelt hen at få på det rene hvorvidt der er hold i de vedvarende avisskriverier og fornyede rygter

erhvervs og vækstministeren i sin tid som dkp formand modtog ulovlige penge fra moskva statsministeren har jo med stor elegance og charme i de seneste uger bevist at hun repræsenterer danmark fint på den internationale scene så jeg vil egentlig bare have hende til

bede ham sørge for at de afgørende dokumenter bliver frigivet så vi en gang for alle kan slippe for alle de rygter om erhvervs og vækstministeren som i den grad er

som for danmarks almindelige omdømme i udlandet ikke mindst over for de baltiske lande der så lykkeligt blev befriet for kommunismen ville det være et rigtig godt budskab at sende at

tilladelse til efterforskning i kgbs arkiver det er en almindelig opfattelse at præsidenten hvis denne får en anmodning fra danmarks statsminister selvfølgelig vil se

meget venlige øjne på en sådan anmodning

varmt og nært forhold mellem danmark og rusland og rusland er jo selv i gang med store videnskabelige udredninger i forbindelse med den katastrofale periode i russisk historie som sovjettiden var en anmodning oven i købet fra den samme regering som erhvervs og vækstministeren sidder i vil det siger sig selv

for at få dette

vi ved jo fra pet kommissionens beretning om den kolde krig at dkp fra

ni og firs modtog mere end halvtreds million kroner i kontant støtte det er bekræftet at ministerens forgænger som dkp formand kvitterede for denne støtte så vi mener altså at det er væsentligt og gerne på den måde som herre per stig møller fra de konservative skildrer muligheden af at regeringen

går i gang med det her selv ser regeringens egen interesse i en gang for alle at få de her ting

den er jeg som sagt temmelig ligeglad med men jeg er ikke ligeglad med den anseelse danmark har i udlandet en gang for alle at få dette enten bekræftet eller afkræftet

meget bastante måde

ikke med sikkerhed

er lavet en afskrift af et dokument i det såkaldte

s o n

om det er er ægte det er ikke en primærkilde

hele sandheden frem

systematisk hetzkampagne imod en politisk kollega

newsspeak under stolen og tale lidt ærligt

der kom en særlig beslutning fra

mulighed for at de her arkiver kunne

uanset hvor bestialsk det var og uanset hvor meget uorden der var i i deres økonomi

arkiver de var så emsige i forhold til deres arkiver hvad enten det var nazipartiet i tyskland

i ddr eller kgb arkivere

nogen steder i vesteuropa uden at det sirligt blev skrevet ind i en bog

en og halvfems og

ikke hvad der ligger der men jeg har en fornemmelse af

så bliver både herre holger k nielsen og jeg jo klogere hvad enten

ikke har noget at skjule og har sagt den fulde sandhed eller

repræsentere dansk folkeparti eller for den sags skyld

i folketinget uanset om vedkommende er

i begrænser rækken af danskere som kan blive folketingsmedlemmer

man må og skal have fuld tillid til en minister

man kan stole på at det der bliver sagt er rigtigt i politik er det jo næsten aldrig selve handlingen hvis den ligger langt tilbage der skaber problemer for

minister men det usandheden om

sfs tidligere formand gert petersen som i lang tid blev ved med at nægte at han havde været medlem af hitlerjugend da

det havde han været alle havde tilgivet det forlængst folk var ligeglade men han afviste det det skabte historien

også tage andre eksempler på at selve usandheden er det som skaber problemet

nogen der havde været med dengang at sige at de for evigt var dømt til ikke at kunne spille en rolle mere

kan klare sig hele livet uden at lave en eneste fejl jeg synes herre søren espersen at du

også i forhold til erhvervs og vækstministeren han har angret det er

det vi taler om i dag vi taler om nogle bilag om nogle illegale sorte penge der er blevet indsluset til dronningens tværgade

erhvervs og vækstministeren muligvis har modtaget

alt andet er tilgivet vi tilgiver alt

landet vi glemmer intet vi tilgiver alt vi er rigtig gode til at tilgive

i regeringen det er som det er men hvorfor bliver aviserne ved med at køre på den her mulige historie om svindel med sorte penge

espersen fortælle mig om man gjorde nogen

tilbage fra london og at det konservative folkeparti

konservative i det hele taget spillede en helt afgørende rolle i modstandskampen side om side

en alliance med nazityskland og allerede dengang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

forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat jeg vil gerne som det første bemærke at regeringen deler den målsætning der står i regeringsgrundlaget at og jeg citerer regeringen vil i tæt samarbejde med de øvrige eu lande arbejde for anerkendelse og etablering af en selvstændig og levedygtig palæstina stat og at det internationale samfund sikrer både

for at kunne leve i sikkerhed og fred bag internationalt anerkendte grænser det her betyder at regeringens palæstinapolitik er klar

vi arbejder for et frit og selvstændigt palæstina som på lige fod med verdenssamfundets øvrige stater skal være et fuldt anerkendt og ligeværdigt medlem

det her betyder ikke at vi tager noget fra israel tværtimod en tostatsløsning er den eneste løsning som sikrer at israel på lang sigt kan leve i tryghed og med sikre grænser og i fred med sine naboer

ikke kan varetages gennem en besættelse af et andet folks territorium

kun er palæstinenserne og israelerne som har rigtig meget på spil i den her sag

og den medvirker til at hele regionen befinder sig

og det kan kun en tostatsløsning sikre status quo er helt uholdbart der er brug for et endegyldigt stop for de ulovlige konfliktoptrappende og provokerende bosættelser fra israelsk side som reelt underminerer muligheden for en tostatsløsning og der er brug for en forbedring af de urimelige rammer for palæstinensernes hverdag det er også nødvendigt med et ophør af palæstinensiske fraktioners affyringer af raketter mod israel og dets indbyggere det internationale samfund er stærkt engageret i at formå israelerne og palæstinenserne til at gå i direkte og resultatorienterede fredsforhandlinger og målet skal være den tostatsløsning som har været på tegnebrættet siden fns delingsplan og oprettelse af staten israel i nitten

lad det være helt klart en tostatsløsning kan kun nås gennem en forhandlet fredsaftale det er den løsning som det internationale samfund bakker op om og som præsident abbas og hans regering i ramallah ramallah ønsker den overordnede ramme for det internationale samfunds ageren i

konflikten i mellemøsten er så kompleks og så sprængfyldt med internationale storpolitiske interesser

kun ved fælles handling kan fremme en løsning eu gør hvad vi kan

eu spiller en hovedrolle i formuleringen af de krav og de incitamenter som det internationale samfund præsenterer parterne for mere specifikt tror jeg at eu også vil have en betydelig rolle i forbindelse med gennemførelse af flere af de meget vanskelige forhandlingsemner som parterne eu har nemlig

bidrage i meget betydeligt omfang jeg skal blot give nogle få eksempler en aftale om grænser vil indebære at en række infrastrukturområder må ændres vejføring elforsyningslinjer telekommunikationslinjer og så videre på grund af landbytte med israel eu kan her bistå økonomisk og praktisk på den palæstinensiske side eu vil kunne

bistå med bidrag til en midlertidig international militær tilstedeværelse som led i en aftale om sikkerhed eu vil kunne

til en jerusalemløsning gennem for eksempel medvirken til international garantistillelse i forhold til de hellige steder eu vil være rede til at yde finansiel og praktisk støtte til gennemførelse af en løsning af flygtningespørgsmålet der er omkring fire millioner palæstinensiske flygtninge hvis forhold må afklares i forbindelse med en fredsaftale eu kan på vandområdet bidrage med løsninger for en lige fordeling af vandressourcerne

gennem opstilling af mekanismer herfor også en mekanisme for afgørelse af tvister

i fn sporet eller mulighederne for at de aktuelle bestræbelser for at få genoptaget forhandlingerne mellem de to parter bærer frugt det samme gælder i øvrigt for norge der ikke som det ellers fremgår fremgår af bemærkningerne til beslutningsforslaget har anerkendt palæstina regeringen vil fortsat i overensstemmelse med regeringsgrundlaget arbejde i tæt samarbejde med de øvrige eu lande for at skabe de rette politiske forhold for en anerkendelse af staten palæstina når de måtte

vil regeringen som tidligere oplyst i det udenrigspolitiske nævn

overensstemmelse med grundlovens § nitten rådføre sig med det udenrigspolitiske nævn det er den korrekte og sædvanlige procedure for regeringens udøvelsen af regeringsprærogativet også derfor kan regeringen ikke støtte et beslutningsforslag hvori folketinget pålægges anerkendelse af palæstina jeg skal derfor på regeringens vegne opfordre til at det nærværende

krige terror myrderier vilkårlige raketter mod civile kampvogne der ødelægger hele bygninger busser der sprænges i luften med kvinder og børn på indkøb konflikten er grum

de stridende parter til at enes er utallige det samme er antallet af fiaskoer præcis det samme antal faktisk

derfor løser man ikke konflikten med en snuptagsløsning og slet ikke en løsning som den forslagsstillerne her foreslår venstre stemmer imod den hvis nogen skulle være i tvivl en løsning på konflikten er umulig uden omfattende hensyntagen til begge parter i konflikten umulig hvis man forbigår israel som forslagsstillerne her foreslår og umulig hvis man gennemfører et dansk soloridt venstre finder det afgørende at danmark ikke går enegang i denne sag hvis danmark især lige nu som eu formands land pludselig gav en meldning til resten af verden om at vi da uden videre anerkender en palæstinensisk stat

så ville det afspore forsøgene på at opnå international enighed

catherine ashton beslutningsforslaget her i dag er ikke vist

ikke uinteressant al den stund vi nu får at se hvor regeringen står i denne sag der har været skiftende synspunkter i spørgsmålet fra regeringspartierne og ikke mindst fra udenrigsministeren selv socialdemokraternes udenrigsordfører erklærede lige inden valget i politiken at palæstinenserne fluks skulle have deres selvstændighed igennem en fn anerkendelse og han fortsatte problemet i dag er at der ikke er fredsforhandlinger og at hovedansvaret for det ligger på den israelske regerings skuldre samme synspunkt luftes af sfs udenrigsordfører i samme artikel det står vist klart

har taget endelig stilling i konflikten udenrigsministeren fremturede også i politiken ved at bebude godkendelse af palæstina og dansk enegang i spørgsmålet heldigvis ombestemte udenrigsministeren sig hurtigt da han blev udnævnt til sit embede danmark går ikke enegang lød det nu vise ord vise ord fra en minister der nu havde fået koblet et klogt ministerium til sig jeg glæder mig til debatten i dag

håber naturligvis at ministeren stadig lytter mere til sit ministerium end til sine politiske fæller i s og sf

stat til staten israel

ønskede anerkendelse fik den meget meget hurtigt af israel og at

vi har anerkendt at de skulle være medlem af fn at de skulle være medlem alle de steder hvor det er godt at være

er et forhold mellem en besat og en besætter som

det ordføreren her sigter til ligger overordentlig længere tilbage end tyve år egentlig må jeg også sige

jeg samlet set i min forelæggelse besvarede alle de spørgsmål herre christian juhl havde til mig i sit

stat eller

og en besætter

hvor herre christian juhl står

men han er optaget andetsteds og derfor fremfører jeg vores holdning til sagen her beslutningsforslaget og dagens debat her er jo helt central for danmarks mellemøstpolitik vi opfatter israel palæstina konflikten

destabiliserer jo hele den globale sikkerhed

den eneste løsning på konflikten er en forhandlet løsning som sikrer begge folks legitime behov for at kunne leve i sikkerhed og fred med internationalt anerkendte grænser derfor er det helt åbenlyst at

hele regeringen deler enhedslistens målsætning om en selvstændig og levedygtig

heldigvis bred opbakning til herhjemme det er mindre end to år siden at vi havde debatten i folketinget hvor alle partier undtagen dansk folkeparti

støtter palæstinensernes ret til en levedygtig sammenhængende stat

og som udenrigsministeren

fremgår regeringens politik på området af regeringsgrundlaget

derfor har vi fra regeringspartiernes side udtrykt vores støtte til palæstinensernes bestræbelser på at blive anerkendt igennem fns sikkerhedsråd siden de søgte om optagelse sidste efterår og ansøgningen er jo som bekendt under

om en palæstinensisk stat skal anerkendes men hvordan det skal ske og hvornår det skal ske for os og for regeringen er det i dagens debat vigtigt

skelne mellem mål og midler for vi vil gerne anerkende en palæstinensisk stat hvis vi mener at det kan fremme fredsbestræbelserne men man skal holde sig for øje at en dansk anerkendelse af en palæstinensisk stat ikke afslutter konflikten i mellemøsten

fredsprocessen er totalt fastlåst situationen kalder på kraftigere midler end hvad et enkelt

måtte mene så hvis en anerkendelse af palæstina skal være et effektivt middel der kan bringe den israelske regering tilbage til forhandlingsbordet kræver det et bredere internationalt pres der må man sige at europa er israels vigtigste handelspartner

vi er den største donor til det

en nøgle til at få israelerne og

det samme gælder processen i fn hvor danmark og mange andre lande arbejder for at få palæstina til at blive et fuldt anerkendt og ligeværdigt medlem så vi er altså enige i forslagets vurdering

at danmark skal presse på internationalt for en anerkendelse der vil kunne skabe bedre balance i forholdet mellem palæstina og israel men vi synes ikke at det er en idé at give en ensidig dansk anerkendelse af palæstina for det vil ikke fremme freden i den nuværende situation

raketangrebene fra palæstina og det vil ikke sikre palæstinenserne bevægelsesfrihed og bedre levevilkår tværtimod vil det underminere situationen og de processer der kører i fn og eu kredsen faktum er jo også

anmodet danmark om en sådan bilateral anerkendelse som enhedslisten

derfor kan vi socialdemokrater ikke støtte selve beslutningsforslaget om end vi er enige i det

samme konklusion skal jeg sige har

at løse konflikten både fra fns eus og

er tilfredse med er at der trods alt sker noget jeg tror at

noget der kan minde om og blive til en løsning løsningen får vi ikke i år men

det bliver interessant at se hvordan arbejdet frem til fns generalforsamling

af jeg er helt overbevist om at der

så mange lande som er enige med danmark i at vi skal finde

det er en løsning som sikrer en tostatsløsning

et nøgleår men det går selvfølgelig for langsomt det er vi

at hjælpe med forhandlingen

forøger den svageste parts autoritet hvordan kan det så

svække forhandlingsmuligheden jeg tænker på at hvis vi anerkender palæstina vil det styrke palæstinas forhandlingsautoritet i løsningen af det her problem og vil vel kun

de har jo netop

i eu og der arbejdes intenst i fn på

danmark og det vil sige at palæstinenserne ikke

de er tværtimod i gang med et fn projekt

er det

samtlige arabiske lande anser jeg for at være en forkert beslutning og samtidig mener jeg det

katastrofalt for alle parter for de palæstinensiske arabere for de israelske jøder for de israelske arabere og for israelerne på vestbredden det er derfor uforståeligt at en del lande allerede er skredet til anerkendelse og det er tilfredsstillende at danmark ikke har fulgt trop udkommet af sådan en ensidig anerkendelse er nemlig givet på forhånd

hundredvis af milliarder fra eu

blodig borgerkrig og dernæst når vinderen er fundet

for at opgive resten af det i gåseøjne besatte palæstina til fordel for en helhedsstat med muslimer jøder og kristne

er den palæstinensiske indstilling altså anderledes

generelt kun som en historisk parentes tel aviv er med sine to millioner indbyggere ikke eksisterende på palæstinensiske landkort her omtales byer som haifa og jaffa som palæstinensiske byer som bare for tiden er besat der prædikes ikke forsoning med den jødiske stat men det modsatte her hyldes selvmordsbombere som helte

opkaldt torve og institutioner efter sig her skal hele jerusalem

i gåseøjne hjem på landkortene er der ingen stiplede linjer mellem israel og palæstina et samlet palæstina går fra middelhavet til jordanfloden og fra golan til eilat sådan er retorikken sådan er pædagogikken sådan er politikken

i tusindvis af eksempler og eksemplerne fremlægges daglig vi undrer os over at israel ikke bare siger ja tak til det enkle tilbud om land for peace land for fred hvorfor trækker man sig ikke tilbage når israels tilstedeværelse i disse områder alene er årsagen til konflikten

den danske opinion dog har for hvordan var situationen for israel før nitten syv og tres dengang gaza vestbredden golan og det østlige jerusalem stadig var arabiske besiddelser når det forlanges at israel skal trække sig tilbage til de grænser

hvis de grænser er så hellige for araberne

hvorfor var det så dengang så afgørende for araberne at bekæmpe dem hvorfor skulle en israelsk regering dog indlade sig på noget sådant

syrisk artilleri sendte bomber ned fra golan

snigskytter sagen er jo at araberne i dag har modereret de krav de stiller til en fredelig udvikling i mellemøsten nu hedder det sig at bare jøder ikke længere bosætter sig på vestbredden bare man afgiver en del af jerusalem bare man lader tre millioner arabere vende tilbage til

det lyder fredeligt det lyder fordrageligt men er intet andet end tom retorik for endemålet er stadig den jødiske stats afvikling og så længe man ikke forstår det

fatter man ikke den arabiske tankegang mener man i fuldt alvor at en jødisk regering skulle deportere jøder og jævne jødiske bosættelser og jødiske samfund med jorden kan man forlange at den jødiske regering skal jage jøder væk fra hebron fra jeriko fra betlehem fra schreem og fra jerusalem

hvis mål er israels udslettelse for araberne er ikke alene den jødiske stat men selve den jødiske tilstedeværelse i mellemøsten en torn i øjet araberne ønsker jøderne derhen hvor peberet gror og helst så hurtigt som muligt de siger det ikke på engelsk men de siger det på arabisk en ensidigt anerkendt palæstinensisk stat op ad den jødiske er en umulighed det er meget tænkeligt at palæstinenserne lige nu kun

syv og tres grænserne tilbage men det næste forlangende bliver haifa vestjerusalem og jaffa araberne vil aldrig lade jødiske bosættelser i fred og de vil aldrig lade den jødiske stat i fred uanset hvor lille den så ender med at blive oprettelsen af en palæstinensisk stat uden en omfattende fredsslutning

på forhånd med samtlige arabiske stater ville for alle parter være som at komme fra asken

jeg har venner både i israel og i palæstina og de tegner da heldigvis et mere forsonligt billede til hinanden ellers vil det også næsten

vil have

helhedsstaten som en løsning vil det sige at

fns og alle mulige andres opfattelse nemlig at vi skal arbejde for en tostatsløsning på

grænserne som jeg sagde er der i israel en stor forståelse for at der nok kommer

at det er en rigtig dårlig idé med en ny arabisk stat men det kommer

grænserne dernede lige så lidt som fn skal det skal de to parter og det som israelerne og araberne de palæstinensiske arabere kan blive enige om går jeg ind for jeg tror ikke

syv og tres som en fælles grænse og når

de nærmer sig hinanden vi skal vel finde noget

en fredelig løsning kan jeg forstå og derfor er det vel vigtigt at vi arbejder med det her spørgsmål og så også

og som kan sikre både palæstinenserne og jøderne deres egne selvstændige stater

grænsedragning foregår i forbindelse med en fredsslutning der sætter man grænserne og det

at israel vil opgive østjerusalem

for farlig sikkerhedspolitisk situation

der er andre ting der vil være urealistiske men så finder man måske forhåbentlig mellem de to parter nogle grænser nogle grænsedragninger som som begge kan acceptere

til en forhandling hvor det hele ligger fast på forhånd det er det araberne i stor stil vil de siger vi skal have østjerusalem som hovedstad vi skal have tre

millioner efterkommere af flygtninge tilbage vi skal have

indremissionsk svovlprædikant når han

ligesom giver sin mening til kende

de spørgsmål og missionær er

i hvert fald på det her punkt

ministeren holdt en glimrende tale som meget præcist

også den socialdemokratiske ordfører som jeg er fuldstændig enig med

er også muligt at en international anerkendelse vil hjælpe til

det er jo ikke altid at man når målet ved at man

og slår nogle tomme slag i luften og det her forslag

det her får jo kun betydning

det er vigtigt at arbejde inden for eu som også ministeren sagde

eu kan gøre nogle ting og måske

vi arbejde på hvordan vi kan forbedre forholdene for palæstinenserne og også forbedre

egne relationer til palæstinenserne til den administration der findes i ramallah i øjeblikket hvor der

forslag som det her som jeg synes er et slag i luften synes

hvordan vi på det praktiske det nære plan kan gøre noget mere for at

foretaget for præcis en år siden

med sikkerhed jeg har ikke den sikkerhed i min stemme som

har han er sikker på alt han ved jo alt kan

sagt hele tiden at vi går ind for en anerkendelse og at vi vil støtte den men i en bredere international sammenhæng

skal ikke gå solo på det her punkt det giver ingen mening at vi gør det men at vi får

en international koalition og det giver

dyb mening at vi arbejder

det sådan at en meget stor del af

sfs folketingsgruppe med den nuværende udenrigsminister i spidsen alle sammen var medlemmer af en hjemmeside

nu er alting forandret og til det gode til det positive det er

en dejlig måde

kæmpe for palæstinenserne på for en år siden tror

klodens stater anerkender palæstina som selvstændig stat og

er det tomme slag i luften synes

har da en repræsentation i ramallah

anerkender en stat

fns generalforsamling skulle tage stilling til

og udvikling at omverdenen har reageret anerkendt staten handlet med

så kunne man jo også forestille sig at netop

nu hvor vi har formandskabet at palæstinenserne bliver en

kunne give dem en konkret chance for at handle noget mere med os

ser små ud men som kan

fn og andre steder det er jo derfor jeg mener at det ville være reelle skridt frem for det her beslutningsforslag

ikke tror får ret stor betydning

palæstinensernes fremtid vil udvikle sig men de der små praktiske ting

til at folketinget skal pålægge regeringen at anerkende palæstina som en uafhængig og selvstændig stat inden for grænserne fra nitten syv og tres i liberal alliance mener vi at historien med al mulig smertelig tydelighed viser at der ikke findes lette løsninger i denne konflikt der er heller ikke entydigt helte og entydigt skurke der er helte og skurke på begge sider i liberal alliance ønsker vi på lang sigt en tostatsløsning men som liberale er vi også af den overbevisning at en varig løsning forudsætter begge parters aktive deltagelse vi medvirker i liberal alliance meget gerne til at lægge øget pres på parterne og det mener vi bedst sker

der er fødselshjælpere også internationalt i forbindelse med at få skabt en varig løsning i mellemøsten men vi skal være fødselshjælperen hvis ikke barnet fødes af parterne selv vil det ikke være levedygtigt liberal alliance støtter derfor ikke forslaget da vi mener at det vil gøre større skade end gavn

af en selvstændig palæstinensisk stat side om side med israel der til gengæld anerkendes af hele den arabiske verden de skal leve fredeligt med hinanden dengang vi i to tusind og to besad formandskabet for eu gik vi i spidsen for at udarbejde køreplanen for denne fred

og er sikkerhedsrådets plan for freden mellem israel og palæstina men den er jo desværre aldrig blevet realiseret der er i dag to hovedproblemer for gennemførelsen af planen det ene er de israelske bosættelser som er uacceptable og som svækker den

præsident abbas autoritet blandt palæstinenserne og dermed hans muligheder for at trække en fred igennem det andet hovedproblem er den

hvem stifter man freden med og hvilket palæstina får man vestbreddens eller gazas det er jo ikke ligegyldigt vestbreddens politiske ledelse anerkender israel men det gør gazas ikke hvis de to lande skal leve fredeligt side om side som planen forudsætter vil man ikke opnå dette varigt hvis gazas hamaspolitik bliver den palæstinensiske dermed ville selve forudsætningen for fredsplanens gennemførelse være brudt og hvad gør man så ophæver man

for så er staten der og freden borte freden og

forudsætter at der er ét palæstina

og det er der ikke forsoningsmøder mellem fatah og hamas har der været mange af men varig forsoning har det aldrig ført til det skyldes at der er flere spillere bag kulissen bag hamas opererer syrien og iran og de ønsker ikke fred med og anerkendelse af israel en fred må omfatte syrien og en løsning på problemet omkring golan heights vi ved bare ikke i dag hvilket syrien

det selv har fået løst sit problem og vi ved at iran slet ikke vil skubbe i den retning derfor har abbas hele sin gode vilje til trods og jeg sætter meget pris på

ikke mulighed for at garantere israel den sikkerhed og indgyde israel den tillid som er forudsætningen for fredsplanen og anerkendelsen af palæstina som en selvstændig stat vi ser meget gerne at præsident abbas og

meget snart opnår den autoritet og den enighed i baglandet som gør det muligt at gennemføre fredsplanen og anerkende palæstina side om side med israel og vi vil opmuntre og opfordre israel til at standse bosættelserne

få skabt dette palæstina jeg har gentagne gange sagt til israel og jeg gentager det her i dag at et selvstændigt og fredeligt palæstina er israels egen interesse sker dette ikke vil israel af demografiske altså befolkningsmæssige grunde ophøre med at være en jødisk stat

israel for at undgå dette ophæver sit demokrati og indfører en slags apartheid og så er israel ikke længere mellemøstens demokrati i et tæt samarbejde med vestens demokratier for israel må vi forstå at dette er en eksistenskamp får vi ikke en tostatsløsning ophører det reelt med at eksistere får man den uden den fornødne sikkerhed kommer israel igen til at kæmpe militært for sin eksistens uden at kende udfaldet af denne kamp derfor håber jeg at vi meget snart får denne tostatsløsning men den opnås ikke

en stat hvis indhold og fredsplaner vi slet ikke kender

står at norge har anerkendt palæstina som stat det

der har jo længe været dødvande i fredsforhandlingerne mellem israel og palæstina og derfor finder vi i enhedslisten

til at danmark fremmer processen med de midler vi har til rådighed det her er

drøftet i folketinget i to tusind og seks til nul syv hvor jeg med stor glæde har set at alle regeringspartierne har udtalt sig til

konservative folkeparti jeg har især og med glæde også hæftet mig ved at vores nuværende udenrigsminister

anerkendelse af palæstina

at flest mulige lande de facto anerkender palæstina som selvstændig stat og dermed styrker deres autoritet i forhandlingerne et andet skridt kan være at anerkende palæstina som fuldgyldigt medlem af fn på lige fod med

i konflikten nemlig israel den tredje mulighed kan være at give dem de priviligerede samhandelsrettigheder som

her i debatten folkeretten siger at der er fire grundlæggende kriterier

er at der findes en befolkning og det kriterium er der ikke nogen der indtil nu har sat spørgsmålstegn ved det andet kriterium er at den befolkning har et klart afgrænset territorium og det er jo

velkendt at grænserne for et palæstinensisk territorium ikke ligger fast folkeretsligt

ikke et krav at territoriets grænser til andre stater skal være entydige og endeligt fastsat hvis det

blevet anerkendt som stat det er også internationalt anerkendt at palæstinas territorium vil ligge inden for nitten syv og tres grænsen

modifikationer som måtte blive forhandlet med israel det er jeg helt enig med

det der er slutresultatet men udgangspunktet for forhandlingerne har

herre søren espersen været den grønne linje

det tredje kriterium som man arbejder med i folkeretten

afgrænset territorium

en regering der effektivt udøver sin myndighed der vil jeg blot henvise til at både fn verdensbanken

vurderer at selvstyret har de nødvendige redskaber til at forvalte en fungerende stat også selv om

anmærker at den myndighed

område som israels

og det er en ting som måske tyder på at de ikke helt har

ikke noget som internationale myndigheder

som vægtige grunde alle bør derfor også kunne acceptere at det tredje kriterium nemlig

en ledelse som effektivt udøver sin myndighed er til stede det fjerde kriterium er at enheden nyder en sådan uafhængighed af andre stater

kan varetage sine egne eksterne relationer der vil jeg bare

som har diplomatiske relationer med dem tallet er et bevis på at store dele af verdenssamfundet lægger til grund at palæstina har ekstern handeevne og kan indgå i relationer med andre stater

de folkeretlige kriterier for statsdannelse til

en dansk anerkendelse af en selvstændig palæstinastat være til stede det er enhedslistens opfattelse at en anerkendelse vil øge palæstinensernes autoritet i forhandlingerne om fred og dermed øge muligheden for en fredelig løsning på den mangeårige konflikt vi mener at vi bør støtte op om de en hundrede og ni og tyve lande uanset hvor i verden de nu måtte ligge og ikke vente på at man i eu finder en løsning det ser ud til at have lange udsigter men det løser ganske rigtigt som nogle af kollegaerne har påpeget ikke alene problemet der skal presses på for at alle parter tager kravet om forhandlinger alvorligt forhandlinger der bør løse både problemet med muren problemet

og danmark har en autoritet over for både israel og palæstina som bør kunne bruges derfor håber jeg at vores regering netop vil sige

osloaftalen som netop kom i stand

enkeltlande tog initiativer som bragte processen videre frem

overbevist om at hvis vi lægger mindreværdskomplekserne til side

en meget central position måske sammen med de nordiske lande som kunne sikre at den her proces kommer videre end fn systemet eu systemet i øjeblikket kan magte det er derfor jeg beder om at vi tager et

vise at danmark vil mere end vente på de andre at danmark vil mere end det som kvartetten

opfordre til at vi tager det her skridt hvor lille det end kunne se ud til at være jeg tror det er et afgørende vigtigt signal

fortrinligt forslag og de priser vores initiativ i den sammenhæng jeg tror det er meget meget vigtigt at vi netop som selvstændigt land også viser hvor vi står det kunne være at det også kunne fremme processen i eu sådan er vores udenrigsminister med større autoritet kunne

nu tager vi næste skridt nu tager vi handelsaftalerne op nu tager vi det skridt og nu prøver jeg at se om jeg kan formidle en

en fn beslutning i nitten syv og fyrre

så kom krigen jo i nitten otte og fyrre og siden da

men grænserne er jo udgangspunktet og jeg tror egentlig at

på et tidspunkt sagde at det er udgangspunktet se det er en god start at det ikke er fastlåste hellige grænser

i forbindelse med en våbenhvile

er udgangspunktet og der starter vi og så sætter vi os ved forhandlingsbordet

den del af verden de

flytte nogle af grænserne og der hvor israelerne har taget lidt

det grønne område kan det være at vi skal have noget andet et andet sted

har jeg rent faktisk herre

at vi skulle annullere danmarks anerkendelse af israel fordi deres grænser

uklare men jeg synes at det er mere konstruktivt hvis vi

kigger ordentligt og balanceret på begge stater i stedet for bare at sige jeg vil kun forsvare israel

at grænser rundtomkring i verden flytter sig og har flyttet sig

legitimitet de har de grænser de har

det er kun israel der hele tiden må forklare hvorfor de grænser de har ikke

takt med historiens luner

er en underlig form for

og prøve at komme fremad derfra så ville det da være ualmindelig forstyrrende for fredsforhandlingerne hvis den ene part hele tiden sagde jeg napper lige et lille stykke land jeg laver lige en

vil appellere til at dansk folkeparti har en lidt mere nuanceret

opfattelse og ikke opfatter israel som et eller andet offer israel er en part og palæstinenserne er en part og vi må formå